og sundhedsministeren lovforslag nummer l en hundrede og en og halvfjerds undervisningsministeren lovforslag nummer

en hundrede og to og halvfjerds transportministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og halvfjerds titlerne på de

sager vil fremgå af folketingstidende DK justitsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen eksemplarer vil blive omdelt

vil gøre opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende marts

sammen med andre i formandsstolen at fordele tiden fair der er to timer til rådighed så vi forsøger at få

at flest muligt kan få ordet der er så cirka halvfjerds minutter

tid til at udenrigsministeren kan svare på spørgsmål men jeg forventer at alle godt ved at vi vil gøre vores bedste den første der vil hjælpe os med det er herre niels helveg petersen der vil bruge maksimalt to minutter til at begrunde

måneder oplevet stærke reformbevægelser i nordafrika og mellemøsten det startede i tunesien og egypten hvor det lykkedes for for modstandere af det siddende styre at tvinge præsidenterne væk og bane vejen for frie valg måske ændrede forfatninger og en ny orientering af landets politik

rebelske bevægelser i bahrain i yemen

træk at de gør oprør mod eller modsætter sig de styreformer de er underlagt i libyen har vi jo set en særlig beklagelig udvikling hvor styret som svar på på bevægelserne begyndte at anvende luftvåben og tanks mod deres egen civilbefolkning det er en sag helt for sig som vi jo diskuterede indgående sidst på den baggrund får vi her i landet og alle i europa brug for at nytænke vort forhold til nordafrika og til

vurdere hvordan kan vi bedst hjælpe reformbevægelserne på vej hvordan kan vi understøtte demokrati udbredelse af menneskerettigheder

ved bedre handelsbetingelser og ved at sikre større investeringer i de pågældende lande vi er nødt til at tænke det igennem og denne debat er den første mulighed vi har for at tænke det igennem jeg er sikker på at der kommer mange senere lejligheder til det men jeg glæder mig til på et tidligt tidspunkt af det her forløb at få en mulighed for at vi kan diskutere hvad kan danmark gøre for at stimulere demokrati udbredelse af menneskerettigheder

som jo giver en god anledning til at drøfte den meget dramatiske udvikling i nordafrika og i mellemøsten vi er vidner til hurtige og uforudsigelige omvæltninger

historisk omfang der for altid vil forandre nordafrika og mellemøsten

vi har set befolkninger der har taget historien i

med årtiers politisk undertrykkelse fraværet af reformer omfattende korruption og ringe økonomiske muligheder

eller en bestemt ideologi næh det er

gamle mænd og kvinder religiøse og sekulære der er gået på gaden har trodset frygten for myndighedernes overgreb

demokratiske rettigheder de har udvist et ufatteligt mod båret frem af

om adgang til de samme universelle rettigheder som vi i vores samfund tager for givet

men det er vigtigt at huske på at mange har deltaget i de folkelige protester med livet som indsats det har vi på den mest skræmmende vis været vidne til i libyen hvor gaddafiregimet har begået voldsomme overgreb på sin egen befolkning

indgående i forbindelse med folketingsbeslutningen i fredags

rette blikket mod nogle af de andre lande i regionen og de indsatser vi dér har iværksat fra dansk og europæisk side i tunesien og egypten er de tidligere præsidenter væltet

til demokrati med frie og fair valg senere på året i lørdags tog egypten endnu et skridt på denne vej ved en folkeafstemning om forfatningsændringer i tunesien er der annonceret valg til en grundlovsgivende forsamling den fireogtyvende juli

og der skal skabes rum for frie og uafhængige medier og nye politiske partier og bevægelser udfordringerne bliver ikke mindre af at begge lande samtidig skal håndtere en vanskelig økonomisk situation blandt andet som følge af nedgangen i de vigtige indtægter for turistindustrien fra internationalt hold skal vi med styrke støtte overgangsprocesserne og vi skal være med til at fastholde regimerne på reformkursen

i en demokratisk retning

hvor kongen har lagt op til vidtgående forfatningsændringer i demokratisk retning i oman har sheiken meddelt at det delvist folkevalgte omanråd vil få tildelt større beføjelser nu må udmeldingerne så følges op af konkret handling så befolkningerne kan have tiltro til

der stadig lever i den vildfarelse

ønsket om forandring bliver mødt med magthavernes krænkelse af de grundlæggende rettigheder om ytrings og forsamlingsfrihed det ser vi blandt andet i yemen og

afstand fra sådanne handlinger i yemen synes regimet i opløsning

har stillet sig på demonstranternes side situationen i landet var i

udbredt fattigdom og uløste konflikter

giver udviklingen i yemen anledning til særlig stor international bekymring

og for afsættelse af det sunnimuslimske mindretalsstyre

på anmodning af regimet har flere golflande sendt styrker til

seneste ugers udvikling er at status quo

hvor afstanden mellem befolkningerne og enerådende magthavere vokser sig stadig større

i at undgå større migrationsstrømme i at sikre olie og gasforsyning i håndtering af grænseoverskridende miljøspørgsmål og i bekæmpelse af terrorisme en demokratisk stabil fremgangsrig og fredelig region er det bedste udgangspunkt for at varetage europæiske og danske interesser

at fremme reformer og demokrati i den arabiske verden vi har gennem partnerskab for dialog og reform det der tidligere hed det arabiske initiativ støttet mange af de grupper der nu kræver deres stemmer hørt menneskerettighedsgrupper unge mediefolk og kvinder

fra landenes civilsamfund

kontakter til fire hundrede og fyrre arabiske organisationer og institutioner som vi har støttet på forskellig vis blandt andet med træning og rådgivning ligesom vi har fremmet udvekslingen med danske partnere

der nu sættes i gang i egypten og tunesien og som forhåbentlig vil blive efterfulgt af andre lande i regionen

at se på om ikke vi kan styrke denne indsats yderligere

som udviklingsministeren med midler fra frihedspuljen har iværksat for at understøtte frihedsbestræbelserne særlig i tunesien og egypten fokus er på menneskerettigheder på forfatningsreformer og

eu engagement i den kommende tid hvor vi politisk og økonomisk vil støtte overgangsprocesserne i landene

vi gået aktivt ind i det arbejde

fremlagt en række konkrete forslag

af eus naboskabspolitik er på vej den ottende marts udsendte kommissionen og udenrigsrepræsentanten deres fælles meddelelse om et nyt partnerskab for demokrati og fælles velstand

med henblik på at støtte overgangsprocesserne i regionen

ekspertbistand brugen af handelsinstrumenter støtte til økonomisk udvikling og fremme af mellemfolkelige kontakter

på fredag ventes der gjort status på arbejdet med støtte til overgangsprocesserne grundtanken er at indsatsen i højere grad

og meritbaseret tilgang til landene så vi responderer på landenes konkrete fremskridt og handlinger

en incitamentsstruktur der fremmer politiske reformer vi kan således bruge naboskabspolitikken som et redskab til at fremme universelle værdier

det er en tanke der ligger i direkte forlængelse af de ideer som vi har gjort os fra dansk side og som jeg har præsenteret i mit brev til ashton

egypten og tunesien på de få områder der i dag ikke er omfattet af frihandel

afgørende at befolkningen i landene og især de unge kan mærke en forskel

om at få skabt nogle job

incitamentet til at emigrere til europa jeg finder det vigtigt at vi sikrer en fælles ramme for eu’s og medlemsstaternes indsatser i nordafrika og mellemøsten og at vi deler vores erfaringer

nogle eu lande har erfaringer

derfor har jeg også foreslået at der bliver etableret en transformationsplatform

den rolle og det har ashton også hilst velkommen

forbindelse med en konference om de østlige naboer drøftet de nærmere ideer med naboskabskommissær štefan füle

udviklingen i regionen i den kommende tid men det er sikkert at den

være præget af stor usikkerhed men også af mange muligheder jeg håber vi vil se en udvikling i retning mod demokrati og respekt for menneskerettighederne i hele den arabiske verden for det vil åbne op for helt nye perspektiver for samarbejde mellem europa

udenrigsministeren for synes jeg et konstruktivt indlæg

udenrigsministeren nævnte flere gange i sin tale det brev som ministeren har sendt til catherine ashton eus repræsentant i udenrigspolitikken

jeg vil gerne sige til ministeren at det er et fortræffeligt brev der indeholder en række konstruktive ideer til hvorledes

vi fra dansk side kan inspirere til en energisk aktiv og synlig støtte til reformbevægelserne som de folder sig ud

naboskabsprogrammerne meget aktivt

oplagt mulighed det er også meget vigtigt som det understreges at vi har brug for hurtige ubureaukratiske

have betydning at man handler hurtigt at ansøgninger ikke drukner i et stort bureaukrati og dermed forfejler

vi har set i nordafrika

mellemøsten en meget fastlåst situation igennem lang tid præget af mangel på demokrati og mangel på muligheder mangel på demokrati som selvfølgelig betyder at der oparbejdes betydelige frustrationer i befolkningen ikke mindst blandt de unge mennesker og der er mange unge mennesker i disse samfund og en mangel på økonomiske og sociale muligheder ungdomsarbejdsløsheden blandt de helt unge er skyhøj

anledning til store frustrationer og til store

samtidig med at der er mangel på muligheder

kan de unge mennesker i nordafrika egypten og andre steder i mellemøsten jo via nettet og internationalt tv følge med i at andre har det meget bedre at verden i øvrigt ikke kun europa men også asien og latinamerika flytter sig økonomisk og socialt og giver deres unge

jeg er overbevist om at det ikke mindst er den mulighed som befolkningerne i disse lande har for at følge med i hvad der sker uden for landets grænser som er en vigtig drivkraft i de reformbestræbelser der nu sker vi har hos os en fantastisk forpligtelse til at prøve på konstruktivt og effektivt at understøtte demokrati menneskerettigheder og også når det kommer til det afholdelse af valg vi har en ekspertise blandt andet i osce

i europa for hvorledes man tilrettelægger valg i lande som ikke er vant til det organiserer valgkamp og giver mulighed for at alle kommer til orde hele denne viden og ekspertise der ligger her

i begyndelsen af nitten halvfems ’erne at vi opfandt et originalt bidrag til udviklingen i central og

nemlig demokratifonden hvor der stilles midler til rådighed til menneskelige kontakter mellem folkene i central og østeuropa der stod midt i

og så og så danmark

vi her taler om kunne være et meget konstruktivt bidrag

michael aastrup jensen

søren espersen holger k nielsen naser khader frank aaen

og igennem relevante internationale organisationer at yde stærk og effektiv støtte til reformbevægelserne i nordafrika og mellemøsten der er blandt andet behov for demokrati og menneskerettighedsprojekter og mellemfolkelige kontakter økonomiske og sociale reformprocesser og udvikling blandt andet gennem forøgelse af handel og investeringer

er herre karsten lauritzen som ordfører for venstre

de seneste måneder har verden været tilskuer til noget fantastisk vi har set at unge fra tunesien

og en række andre lande i nordafrika og den arabiske verden i et overvældende antal er gået på gaden kun bevæbnet med ord og sociale medier som

de sagt fra over for de regimer og autoritære diktatorer

og deres forældre i frygt og fattigdom de unge har udvist den største grad af mod og frygtløshed der

murens fald det er lykkedes på fredelig vis at smide

millionvis på tahrirpladsen i kairo og i tunis’ gader er beviset på at frihed er noget alle mennesker hungrer efter noget der ikke kan undertrykkes selv om man som ungt menneske er født og opvokset i et samfund der er alt andet end frit ungdomsrevolutionen som det i sandhed er i den arabiske verden er fantastisk i starten så vi passivt til at revolutionen skete men nu er det på tide at handle ikke blot i form af moralsk men også økonomisk støtte for demokratibølgen over den arabiske verden og mellemøsten kan forsvinde lige så hurtigt som den opstod i danmark har vi jo været aktive i flere år med demokratiarbejde igennem

nu det der hedder partnerskab for dialog og reform jeg har selv deltaget som ungdomspolitiker i nogle aktiviteter herunder

af sikkerhedspolitiet blev anholdt men fortsatte

man ønsker at yde yderligere støtte

udenrigsministeren udvider mandatet for det nyoprettede institut for flerpartisamarbejde

folketingssalen i øjeblikket har instituttet ikke mandat til at lave større aktiviteter i mellemøsten det bør ændres og en del af de nye midler

til at støtte fri presse og civilsamfund og på længere sigt opbygning af demokratiske partistrukturer

egypten og tunesien gaddafis reaktion har været vold overgreb på demonstranter og nu regulær borgerkrig vi skylder de unge der kæmper i

femogtyveøre i danmark

det libyske folk det er også befriende at der i folketingssalen i fredags var enighed om at sende et dansk militært bidrag til libyen det var en historisk enighed jeg noterede mig også at socialistisk folkeparti åbnede for en intervention uden fn mandat

det giver jo også mulighed for at fortolke fortidens beslutninger i et andet lys med hensyn til den intervention

i blandt andet irak og kosovo krigen i libyen og de ofre som den fører med sig er frygtelige men desværre er

enestående og det nye sammenhold der tilsyneladende er her i folketingssalen håber jeg ikke er en enlig svale men forhåbentlig noget der varer ved

når unge i autoritære regimer rejser sig i fælles flok mod de diktatorer der har fastholdt dem og deres familier i frygt og fattigdom så har vi en moralsk og medmenneskelig pligt til at give dem al mulig støtte og i yderste konsekvens også militær

enhedslistens støtte til fremtidige krige for givet tværtimod

til at løse en konflikt og det var kun

der ikke var andre muligheder overhovedet for at redde den libyske civilbefolkning fra massemord at vi gik med i den her operation

klart fn mandat

jeg bare høre venstres ordfører når vi nu har set fn mandatet bag aktionen i

ud på at etablere en flyveforbudszone

det går ud på at beskytte den libyske befolkning mod

er det vigtigt at gå videre ad det andet spor i fn resolutionen nemlig at komme i gang med forhandlinger og forhåbentlig en

ud af at forhandle med muammar gaddafi vi har jo desværre set

er et forfærdeligt menneske der har forgrebet sig på sin egen befolkning ikke blot nu

har set saddam hussein gøre præcis det samme han er endda gået skridtet videre og

biologiske våben mod

var en af grundene til at det var fornuftigt at gå ind i

det bedste resultat ud af og i øjeblikket er det altså den militære aktion som

man har gang i på sigt skal der selvfølgelig en

diplomatisk løsning til men det er ikke alle man kan

også derfor vi protesterede imod at han i mange år var vestens ven

det var stærkt forkasteligt at ledelser i

fn resolutionen

efter etableringen af en

forhindret massemord på befolkningen så er det næste skridt at komme i gang med forhandlinger

det er umuligt at lave en forhandling med gaddafi

ikke udelukke men er venstre ikke enig i at det forhandlingsspor der udtrykkeligt er nævnt i fn resolutionen skal man afprøve

i forbindelse med det libyske styre og muammar gaddafi som eu jo

der blev vedtaget en fn resolution og straks er libyens udenrigsminister ude at sige at man indgår en våbenhvile samtidig med

med at nedslagte sin egen befolkning i nogle af de byer hvor oprørerne

har kontrol men selvfølgelig

ked af at den håndsrækning som enhedslisten i fredags var med til at give til

kun gælder dem men ikke

generelt kan overføres på udenrigspolitikken for der er mange steder

hvor den sidste løsning er en militær intervention

jeg vil sådan set gerne bruge anledningen til at understrege hvad de store forskelle var

og libyen to tusind og elleve

en fn resolution bag libyenaktionen det var der ikke i forhold til irak fn’s generalsekretær gik ud og advarede mod irakkrigen

opfundne begrundelser her er der meget reelle begrundelser her behøver man ikke at

det er vel også derfor det ender med at der står et enigt folketing bag i modsætning til irakkrigen

har været igennem og et håb om at det at det skifte også kunne gælde

jo tidligere udelukkende lagt en forhandlingslinje og sagt at man ikke

noget som helst uden at der var et krystalklart fn mandat der noterede jeg mig bare og glædede mig over at herre villy søvndal og andre fra socialistisk folkeparti ude at sige at man

jo dejligt for det betyder at de steder hvor der er unge der tør gå på gaden hvor det kan komme til blodige blodige sammenstød og hvor en sidste mulighed kan være en militær intervention

altid har valgt forhandlingslinjen jeg har en fortid som

sarajevo fra igmanbjerget jeg har været med til at sende danske soldater til afrikas horn i krigen mellem eritrea og etiopien

anvende med ekstrem varsomhed vi kunne aldrig drømme om

lavede da man imod alle regler

opførsel var med til at starte den irakkrig der har så fatale konsekvenser bare for at sikre at herre karsten lauritzen ikke glæder sig

der kan være situationer hvor det er nødvendigt med militære

at saddam hussein var en langt værre diktator og dræbte langt flere af sin egen befolkning end muammar gaddafi nogen sinde har gjort men det kan vi diskutere i lang tid og vi skal ikke diskutere fortiden men når herre villy søvndal nævner fortid og hukommelse

pudsigt for jeg kiggede faktisk i nogle af de tidligere beslutningsforslag

villy søvndal var ordfører på det første beslutningsforslag om støtte til interventionen i kosovo

hvis jeg citerer rigtigt at det ville være at spille hasard at bombe

forstå at herre villy søvndal og sf også er af en anden opfattelse og det tillader jeg mig blot at glæde mig over hvis det kun gælder libyen

international politik

noget at vi som vestlige lande støttede nogle af de ledere i mellemøsten og nordafrika man kunne betegne som banditter blot det var vores banditter

set ok og så levede vi med situationen jeg synes at den seneste udvikling i mellemøsten og nogle nordafrikanske lande i virkeligheden fører til at vi begynder at revurdere

en bandit er en bandit uanset om han så er hjælpsom mod vesten eller ikke hjælpsom mod vesten og det synes jeg

det betyder selvfølgelig ikke at man kan se bort fra realpolitik i de her lande og danske interesser i øvrigt

hvert fald en start at man begynder at indse

den seneste udvikling i mellemøsten

det er jo sådan at hvis vi mener noget med demokrati som den bedste styreform så må vi også støtte demokrati selv om vi ikke er sikre på at det er nogen vi nødvendigvis holder enormt meget af der kommer til magten i et demokrati

det er ikke sådan at vi bare kan forvente at vi kan indføre indføre demokrati i lande der har været styret af banditter fra den ene dag til den anden vi skal huske vores egen demokratiske historie det tager lang tid og vi er nødt til at starte i det små så på det her område må man godt være ambitiøs med hensyn til at

der så går i gang det vi har set og det der er glædeligt er jo at befolkningen i nogle lande egypten tunesien nu også libyen gør oprør mod den diktator der har hersket i landet igennem mange år det er naturligvis glædeligt

men det er heller ikke uden fare for den her befolkning i de lande derfor kan det nogle gange være sådan lidt frustrerende at se på at vi støtter de oprørsbevægelser når de har fået fat når nogle har haft mod til at gøre

er vi nogle gange for sene

det giver sig selv at når der er et fn mandat for et flyveforbud så skal vi ind og være med til at

ikke har gjort det klart at det også har givet sig selv at danmark skal arbejde for et sådant flyveforbud før det er vedtaget i fn og med arbejde for

ikke at vi skal sende danske f16 fly på vingerne

skortet på

den ros skal også være givet men det handler jo

yde støtten og vise solidariteten til nogle af de her

prikke til de små ting der kan være med

sige at twitter og facebook gør mere for udviklingen af demokrati end diverse initiativer der bliver taget i danmark eu eller fn det giver sig selv at det er bedre at forebygge end at bombe og det må være indsatsen også fra danmarks hånd at tage fat om de

batista

noget at vi begynder at frede visse banditter fordi det er vores banditter og dermed

der ser jeg en bevægelse og det er lige så meget

bliver bedre til også af de her styrer at forlange

mod demokrati og under alle omstændigheder en bevægelse

det som tjener danmarks interesser

forskellige holdninger til hvad der er danmarks interesse i en given sag er det et spørgsmål om hvor meget vi sælger og eksporterer til vedkommende land

hvad det er for nogle skal vi sige udviklingstendenser i retning af demokrati der er i det pågældende land er det ikke også

er for nogle udviklingsretninger der sker regionalt

udvikling i et givet land kan føre til i andre lande altså kan man forestille sig at hvis man lader en given bandit i et land fortsætte med

sine sine overgreb på civilbefolkningen

give det indtryk hos andre lignende ledere at de bare kan gøre det samme

er mange ting der kan være i dansk interesse i den her sammenhæng

jo et åbent spørgsmål hvad de forskellige partier anser for at være den vigtigste danske interesse

nye meldinger fra nogle partier

og det formodes også at man vel skal køre nogenlunde den samme linje som enhedslisten når det gælder det udenrigspolitiske og her kommer der altså

at man ikke kunne udelukke at det på et tidspunkt blev nødvendigt med landtropper for for eksempel

hvis man skal se på hele den her proces så startede det der med at nogle partier ændrede holdning i løbet af et par dage

med at dansk folkeparti op til den beslutning vi vi foretog her i tinget i fredags så så jeg tror ikke at nogen partier har noget at lade hinanden høre jeg synes i

en besynderlig holdning for det var ikke det der blev givet udtryk for

en direkte udsendelse over lang tid hvor man får mulighed for at svare

og der blev altså sagt at nu skulle man overveje om ikke

det sagde socialistisk folkepartis udenrigspolitiske ordfører herre

legekammerater med socialdemokraterne altså enhedslisten

en del af det danske beslutningsforslag

mener jeg heller ikke er relevant hvis man ser på

at det mandat meget klart siger at der ikke kan sættes besættelsestropper ind det udelukker ikke og det har regeringen også svaret i forbindelse med det beslutningsforslag vi vedtog i fredags

at det fn mandat der ligger altså ikke udelukker

kritik af den måde som vesten har forholdt sig

holdt med dem støttet dem i stedet for at være meget mere aktive for at få

befolkninger det får mig til at sige at vi nok snart

en diskussion konkret her i folketinget for eksempel

gør i forhold til saudi arabien

også har besat bahrain for at hjælpe kongedømmet

nu ser det jo ud som om de militære mål med operationen

godt være at det ikke lykkes at få gaddafi med på en våbenhvile

presse på for at få gang i forhandlingssporet

til en forhandling og hvis den ene part ligesom

nytter det ikke ret meget jo vi skal hele tiden presse på for at få gang i forhandlingerne men det må heller ikke være skinforhandlinger der gør at

med hensyn til øvrige lande der er diktaturer i mellemøsten

skal være en vis portion realpolitik i det her

gå ind og diktere hvad for et styre man skal have i et givet land det lader sig selvfølgelig ikke gøre men vi kan godt have et mål og en idé om at man må have en retning der handler

skal være reelle forhandlinger hvor fn også er på jorden og kan gå ud

og selvfølgelig skal den operation der er i gang nu fortsætte sådan at hvis gaddafi ikke

overholder våbenhvilen men tværtom prøver at

er forskellige holdninger i regimet jeg tror ikke gaddafis regime helt entydigt bare

og derfor synes jeg det er på tide at komme i gang med at afprøve om det bare er snak eller om det er noget der kan blive til noget

at arbejde for at at der faktisk kommer gang i

begivenhed altså det der foregår i de arabiske lande

også sige at alle opgørene rundtomkring er forskellige forskelligartede og vi har jo stadig væk til gode

hvor det ender hvad resultatet bliver

er der altså ingen afklaring nogen steder og det er svært når ingen af de her lande har oplevet demokrati og i virkeligheden

det der er frygten som vi også har givet udtryk for ved flere lejligheder er at nye despoter vokser frem når de gamle er faldet det er det man frygter allermest

for libyens vedkommende var det afgørende at de her bombardementer fra luften mod civilbefolkningen blev standset det var det unikke i den situation som jeg synes man ikke har set i nogen af de andre lande og derfor kan man ikke sammenligne libyen med nogen af de andre lande det var væsentligt at

forstå de folk som hele tiden nu begynder at stille spørgsmål til

plan hvad er strategien og hvor skal det ende hvordan kan man gøre det når man har otte og fyrre timer til det og man skal have fns sikkerhedsråd til at være med hvordan kan man lave en fuldt færdig plan for en krig hvor det drejer sig om

til hjælp det er en umulighed

ikke fair når den kritik allerede bliver rejst jamen

tænkt over hvad der nu skal ske jeg tror

frankrig og england gjorde det så og vi var med i første runde lang tid før nato andre tøvede lidt det var så vores valg

det var væsentligt at det skete på den måde

går ind i noget som man ikke aner hvor ender

bare være ærlige vi aner ikke hvor det her ender

libyen skal deles og gadaffi skal i eksil altså tænk hvis vi var kommet

blevet færdig med at behandle den her sag de næste

hvis det ikke var sket torsdag fredag lørdag da vi satte i gang og det var lykkedes for gadaffis fly

med måske halvtredstusind døde så kunne man med rette have sagt til os hvorfor gjorde i ingenting hvorfor skete der ikke noget hvordan kunne i lade det ske så det synes jeg er væsentligt man kan ikke lægge en plan man kan prøve på det men det bliver opsamlinger fra uge til uge og det håber jeg også at den alliance der nu er stiftet er moden nok til

som sagt er de andre konflikter helt væsensforskellige fra

egypten bliver det første sted hvor vi får et valg

vise sig hvor stærkt broderskabet er det er min frygt

de står meget stærkt i egypten landet er jo nu lammet

som er den helt store indtægtskilde for landet og

det kan føre til at ekstremister som broderskabet pludselig

jer kammerater og sådan fungerer det det er det farlige ved det for de vil blive skuffet de er skuffede når de nu ser at mubarak er flygtet men de har ikke fået bedre sociale forhold de har ikke fået bedre mulighed for job

i høj grad er et opgør mellem shia og sunnimuslimer og hvor der er en hel masse geopolitiske interesser der står på spil hvor saudi arabien pludselig blander sig og hvor iran muligvis iran muligvis også kan risikere

afvente og se og gøre vores bedste for at hjælpe ethvert land har ret til at vælge sin egen fremtid

som den egyptiske indeholdende fare måske ikke så meget at den

men det antager jeg skyldtes den korte taletid

i at de forandringer vi ser i nordafrika i øjeblikket er løfterige på den måde at hvis det lykkes at bære det her igennem står vi med en på mange måder ny verdensorden hvor diktatorerne falder hvor en udvikling der blev nægtet en række mennesker i landene

danmarks side som vi kan høste hvis det her bæres igennem

se hvad der sker jeg håber da lige så meget som alle

lykkes men foreløbig har vi altså fået mubarak afskaffet og så

militærdiktatur i stedet for i egypten hvor det fører hen er der ingen der ved men der har bare været så mange tilfælde og så mange eksempler på at det jo netop

har afløst en anden jeg håber at det kan lade sig gøre men jeg har stadig væk en stor frygt for det

i egypten fordi broderskabet dér vil stå stærkere end i noget andet land og fordi det er sådan et afgørende land i mellemøsten så jeg må bare sige at man har lov til at håbe men det er bestemt ikke noget jeg forventer

diktaturer i den her verden hele sydamerika som hvis vi går tilbage til nitten halvfjerdserne var regeret af højreorienterede af usa

sydafrika apartheidstyret styret

herre søren espersen til bladet ræson udtaler at han foretrækker sikre og stærke diktatorer som mubarak og ben ali

i tunesien frem for de her eksperimenter

foretrækker ikke mubarak og ben ali for demokratiske styrer i egypten og tunis det gør jeg bestemt ikke men men jeg må sige jeg foretrækker så langt mubarak frem for at få et islamistisk broderskab til at sætte kontrollen i egypten områdets allerstærkeste magt med knap en halv million mand under våben og jagerfly i

der vil jeg meget meget gerne have at det var en mand som igennem tredive år trofast har overholdt fredsaftalen med

anden måde har haft en fornemmelse af ville være til at stole på

frem for at få et islamistisk broderskab på linje med det der foregår i iran

det er helt fremmed for

udtryk herre søren espersen ikke har lært så meget af historien men men lad os så gå til et andet land nu nævnte

herre søren espersen selv bahrain

er det i orden at saudi arabien har besat bahrain

søren espersen ikke at vi skulle støtte alle demokratibevægelser i saudi arabien så et af de mest

vi ved hvad vi har vi ved ikke hvad vi får og sådan er det jo vitterlig

et interessant fænomen vi ved begge at bahrain

har nogle tråde ud dels til saudi arabien som er et bestialsk

bestialsk islamistisk styre der hedder iran det ene er sunnimuslimsk det andet

shiamuslimsk skal vi sidde og afgøre hvad der er bedst

valget står mellem pest og kolera mellem iran og saudi arabien

jeg ikke hvordan det kan være at herre frank aaen er så sikker på at så vil han vælge iran

at vide hvad der er bedst

enige om at når befolkningen i bahrain går på gaden for at kræve demokratiske reformer og afsættelse af en diktator nemlig kongen

så er det dybt forkasteligt at en stat som saudi arabien

måde besætter et naboland for at tjene sine egne interesser

i en revolution hørt demonstranter gå på gaden

og krævede frihed og demokrati og demokratiske reformer jo goddav det var ikke præcis det man fik vi ved ikke hvor det

jeg vil sige at i bahrain er situationen fuldstændig uoverskuelig netop fordi vi har to lede diktaturer på hver side

der går en bevægelse en bølge af demokrati igennem nordafrika og en række af de arabiske lande i de her måneder det er noget af det mest løfterige vi har set meget meget længe

mennesker unge veluddannede der orienterer sig internationalt i forhold til hvad der sker i verden siger at de

økonomiske sociale reformer der sikrer at

de ellers havde udsigt til det fantastiske ved de her pludselige forandringer er jo at de

uden at nogen med sikkerhed kunne se at de

ville komme derfor er det løfterigt derfor er det håbefuldt

et krav om demokrati det er løfterigt at de gør det i den fredelige form vi har set det udspille sig i i egypten og i

på en tur til kairo og talte med nogle af de unge

demonstrationerne på tahrirpladsen man kunne godt ønske at rigtig mange fik lov at møde de der unge

hvis ønske det er at være sådan en ledende kraft i demokratiseringen af deres egne lande hvorfor fik de lov til det i egypten og i tunesien de gjorde det tror jeg fordi der var militær i begge lande der nægtede at gå ud og skyde på deres egne befolkninger sådan ser det desværre ikke ud i alle lande specielt ikke i

derfor er libyen det store modstykke til det vi ser udspille sig i de to nabolande tunesien og egypten i øjeblikket det er under alle forhold vigtigt at vi har modet til at støtte op jeg vil i den sammenhæng godt rose udenrigsministeren som jeg synes har ført en stringent linje

selvfølgelig skal vi bruge den her historiske chance

unge kræfter som er i gang det er også lidt et svar herre søren espersens bekymringer hvis vi bare står og ser på er

at hjælpe og opmuntre de sekulære kræfter som er en tredje kraft man kan vel sige at befolkningens valgmuligheder i mange af de her lande i

kun har været to enten støttede enten støttede man det etablerede styre mubarak i egypten og ben ali i tunesien eller også var der religiøse grupperinger der var stærkt organiserede som det muslimske broderskab i egypten det var de to valgmuligheder der var det vi pludselig ser i de her dage er jo

en tredje kraft en ung demokratisk indstillet sekulær kraft

vores store opgave at give dem så gode livsbetingelser som muligt at knytte bånd til dem være med til

de forbindelser der også gør at de får et internationalt netværk jeg vil i den sammenhæng også gerne rose det arabiske initiativ som jeg tror har betydet meget i forhold til at

i landene i forhold til opfordringer til demokrati og en retsstat i forhold til uddannelse i forhold til udvekslinger og så videre og så videre men det er klart at næste skridt

at sikre at også økonomien kan bære det her

også al mulig støtte herfra til bedre handelsaftaler for de nordafrikanske arabiske lande og al mulig støtte herfra til hjælp til økonomisk udvikling i landene

ikke betragter situationen

den etniske udrensning der var

villy søvndal uddybe hvorfor sf ønsker landtropper når der helt klart i

sig noget kortklippet i den overskrift

fn resolutionen taler ikke om at man skal være til stede

jeg tror selv men det kan man jo have mange gisninger om at vi vil opleve en udvikling i libyen over den kommende tid der vil betyde at oprørerne vil føle sig opmuntrede opmuntrede af de initiativer

der er taget i forhold til at håndhæve flyveforbuddet men også at nogle af de

militære folk der støtter gaddafi i dag

hedder hvor vil vi være til slut i det her forløb

det her vil have sin helt egen inerti men den situation herre holger k nielsen taler om er en situation hvor der kunne være behov for at få nødhjælp frem behov for at lave humanitære

korridorer i en situation hvor mennesker ikke kunne modtage lægehjælp

så har man altså fejllæst den artikel at vi skulle gå ind med landtropper

er min opfattelse at

herre villy søvndal sagde under debatten da han var

hasard at sige ja til at bombe uden et klart

har ret når de hævder at samtale fremmer forståelsen det er altid godt at

man ikke diskuterer videre på grund af myter om hvad

så spørger herre karsten lauritzen hvad er forskellen egentlig

sikkerhedsråd står denne gang bag en beslutning fns generalsekretær er gået ud og har opfordret til at det her sker

papir i to tusind og fem der hedder responsibility to protect altså ansvaret for at beskytte en befolkning

og det er mit håb når vi står over for de to principper der står over for hinanden i debatten om folkeretten nemlig på den ene side staternes suverænitet og på den anden side pligten til at beskytte

for overgreb at vi kan bevæge folkeretten i retning af at pligten til at beskytte mennesker der udsættes

og også ros for det offensive som udenrigsministeren har gjort i forhold til hele den her sag det er sagt mange gange før men det kan ikke siges nok vi er i øjeblikket vidner til noget meget meget historisk positivt historisk mellemøsten og nordafrika gennemgår i øjeblikket en overvældende transformationsproces som vil forandre området for altid vi er derfor nødt til at omstille os og samtidig være forberedt på at tingene bliver anderledes end de tidligere har været det er i vores interesse at vi engagerer os i

proces fuldt ud

vi kan påvirke i friheds og demokratiretning det er i vores interesse at vores naboer bliver demokratiske og jeg mener at vi er godt i gang med at engagere os jeg er stolt over at danmark går forrest i den her sag jeg synes det er enormt vigtigt at vi er så engagerede som

engageret os militært i

den arabiske gade hvad enten det drejer sig om militær støtte eller økonomisk støtte befolkningerne i mellemøsten og nordafrika skal vide at vi bakker dem op hundrede procent i deres kamp for frihed

før weekenden syntes nederlaget at være uundgåeligt for frihedskæmperne i libyen men vores engagement i de seneste dage har allerede givet befolkningen en tro på at man kan vælte gaddafi og hans bande vores engagement har samtidig også givet demokratiske kræfter andre steder i

midlerne men også udvide initiativet til at omfatte flere lande desuden skal støtten også omfatte støtte til opbygning af demokratiske partier vi skal støtte de partier der deler vores demokratiske værdier vi skal støtte partier der bygger på frihedstraditioner demokrati og universelle

og mellemøsten hvor vi ser unge gamle arbejdere og intellektuelle rejse sig for at få retten til at sige og mene hvad de vil til selv at vælge deres ledere til ordentlige sociale forhold

til frie fagforeninger men glæden

få os til at glemme vestens eget ansvar danmarks eget ansvar for hver eneste af de despoter der nu bliver væltet og som demokratiforkæmperne demonstrerer imod har frem til det øjeblik ja efter det øjeblik hvor de gik i gang været vestens venner symbolsk men tydeligt med den katastrofale tildeling

saudi arabien som lige nu slår hårdt ned både på sin egen opposition og demonstranterne i bahrain er jo en vigtig samhandelspartner for danmark som vi også har nære forbindelser til hvordan kan det gå til ja selv gaddafi kindkyssede for blot få måneder siden med europæiske statsledere vi har indtil nu svigtet opgaven med at presse disse diktaturstater med økonomiske og politiske sanktioner og vi har været med til at svigte de demokratiske kræfter

til gengæld kan vi sikre at det ikke sker fremover derfor mener vi i enhedslisten at regeringen

for den danske udenrigspolitik i forhold til ikke bare den arabiske verden

alle diktaturstater så vi er sikre på at vi ikke kommer i en lignende situation der er mange der har bemærket at enhedslisten støtter den danske indsats i libyen for at beskytte civilbefolkningen mod gaddafis overgreb den støtte holder vi fast i og vi er glade for at have medvirket til at stoppe gaddafis angreb på oprørernes bastioner i øst men vi må notere at der har hersket og måske stadig hersker nogen forvirring om formålet med indsatsen blandt partierne ved at tale om landtropper ved at tale om at gennemtvinge et regimeskift

er i klar modstrid med den fn resolution der ligger til grund for indsatsen

rose udenrigsministeren

slået fast at der ikke bliver tale om landtropper og at formålet med aktionen ikke er at vælte gaddafi med vestlige midler at indsætte en anden regering men at formålet er at skabe en våbenhvile og forhandlinger om politiske reformer

give libyerne mulighed for selv at vælge deres fremtid

det store spørgsmål er så hvordan det skal ske lige nu melder militære talspersoner fra usa fra england fra danmark om at målet med de militære angreb er

derfor stiller vi det spørgsmål hvad er næste skridt hvordan får vi gang i den våbenhvile og de mæglinger og forhandlinger

er punkt en i fns resolution og formålet med operationen der synes vi at det er et problem at der ikke er nogen klar plan for hvordan det skridt skal tages og hvornår det igangsættes og vi synes det er et problem af den enkle årsag

bombes en dag mere end højst nødvendigt for at sætte gang i den proces der gerne skulle føre til demokrati i libyen

nogen nem proces nogle siger at vi er naive når vi tror at gaddafi vil våbenhvile det er muligt

nødvendigt at afprøve de meldinger der kommer også for at se om der er forskellige holdninger og strømninger i regimet i tripoli

til at bane vejen for en fredelig udvikling for en forhandlet udvikling så vi synes det er med at komme i gang med at prøve det der er hensigten med fn resolutionen fordi alternativet kan blive en lang og blodig

taget de næste skridt både i den internationale koalition

demokratiske og frihedselskende oprør igennem nordafrika og mellemøsten det kan man jo kun have sympati for og vi glæder os alle sammen når vi ser hvor godt det går i tunesien og i egypten mere alvorligt bliver det når det sker som vi ser det i libyen eller for den sags skyld også i bahrain og tidligere i iran nogle gange kan man gribe ind og andre gange kan man ikke jeg skal jeg skal ikke overgøre liberal alliances

i forhold til om verdenssamfundet griber ind eller ej men når der er en mulighed at hjælpe i kampen for frihed så skal man slå til og det har vi gjort

af socialistiske diktaturer hele ni af slagsen var

jeg var barn og jeg husker stadig hvor bevægende det var da de socialistiske diktaturer faldt i europa det er jo den samme glæde og den samme fornemmelse vi har når vi ser bølgen af oprør der rejser sig i nordafrika og i mellemøsten det er den kamp for frihed som vi skal støtte ikke kun når oprøret er på sit højeste men også løbende via indsats både i forhold til samarbejdet på mellemfolkelig basis på økonomisk basis og i forhold til at fremme demokrati vi har ingen garanti for

der kommer i de nordafrikanske lande

der har været vi kan håbe at det bliver bedre men det bliver under alle omstændigheder ikke bedre hvis ikke de gamle diktaturer må gå bort og forsvinde

et flertal af folketingets partier har kunnet

i de nordafrikanske og mellemøstlige lande det er som georg brandes sagde

et udtryk for frisind og uden frihandel får vi ikke demokratiseret og styrket landene i nordafrika egypten tunesien og forhåbentlig også libyen på sigt jeg synes så i forhold til libyen

vidne til en lidt tumultarisk debat

støtte op om at vi gør noget i

til libyen at vi støtter fns resolution nitten tre og halvfjerds

at afgørelsen om der kommer en våbenhvile med gaddafi bliver afgjort af de sidste mandater i det danske folketing der kan skifte holdning fra fredag til mandag fra mandag til tirsdag og fra tirsdag til onsdag vi har fuld tillid til at udenrigsministeren på danmarks vegne står i spidsen for

vi ligger i forhold til om der er brug for at indgå forhandlinger eller ej og om der er brug for

bombetogter og så videre i forhold til at oprette

vi skal lade være med at stille alt for

spørgsmål fra dag til dag for at få partimæssige profileringer i forhold til det som dybest set handler

libyen som jo står på kanten af at blive udsat for et folkemord som vi har været med til at forhindre med den beslutning vi traf i fredags ved at støtte op om fn resolution

jo logisk nok at det når andre partier diskuterer hvordan vi

kritisabelt for liberal alliance for det kræver jo en udenrigspolitik vi har altså en udenrigspolitik og den baserer sig i det her tilfælde på fn resolutionen som siger at først skal gaddafi stoppes og så skal der gang i forhandlinger og præcis for at nå dertil er man nødt til at have en diskussion og en strategi det

at vi er enige om det men vi er nødt til at have en diskussion og

øvrige partier at de gjorde sig anstrengelser for at få herre frank aaen og enhedslisten med i det mandat der blev givet i fredags

man kan jo godt overveje om det har været venligheden værd når man ser på enhedslistens

optræden senere men vi var mange der var glade for at herre frank aaen i denne demokratiseringsbølge var på demokratiets side i modsætning til i de gode gamle dage vi

at regeringen følger det beslutningsforslag der blev vedtaget af folketinget i fredags og vi synes at vi skal give de danske styrker den fred at vi lader dem gøre det job vi har bedt dem om i stedet for hver især at diskutere i offentligheden med det formål at please undskyld

ikke noget at gøre med at please nogen hovedbestyrelse den har vedtaget linjen i vores holdning til det her og der er ingen forandring men det som herre simon simon emil ammitzbøll glemmer

at der står klokkeklart i fn resolutionen at målsætningen er at få etableret forhandlinger og våbenhvile og når de militære ledere siger at nu er de militære mål opnået eller

at starte en diskussion om hvordan vi kommer videre

hvis ikke man har en udenrigspolitik

synes jeg at herre frank aaen skulle tage ordet i anden runde og forklare at det er enhedslistens synspunkt at gaddafi er holdt op med at angribe det libyske folk

indtryk man får fra andre

forhandle med herre frank aaens gamle ven herre gaddafi som jo også har været en del af den socialistiske verdensbevægelse på et tidligere tidspunkt i historien

hvis det er det man ønsker sig men jeg vil bare sige

i forhold til at have stemt for

diktatur om det er fascistisk socialistisk eller islamistisk

at man skal passe meget på med at tro for meget på det libyske diktatur i stedet for at lade koalitionen klare den opgave som vi selv

min lille delting af

en del af værnepligten hvad er meningen med at færøerne som et gammelt koloniland

ansvaret og forpligtelsen også i

er vi jo glade for jeg mener bare at hvis man tager det skridt at man siger

levn fra kolonitiden at kolonifolkene netop ikke skulle skulle bære våben

det igen vi har gjort

niels helveg petersen for at til den her debat som jeg synes har været meget nyttig

har vist at der meget langt hen ad vejen er stor enighed om behovet for en helt særlig indsats til støtte for de lande i den arabiske verden

om at vi både bilateralt men altså også via de forskellige internationale organisationer

ganske kort til indlæggene her sige tak til herre niels helveg petersen for bemærkningerne også til det indspark danmark er kommet med til den fælles udenrigsrepræsentant

både hurtigt og aktivt at bidrage til udviklingen

enig i at vi har gode erfaringer blandt andet fra osce

som vi også skal sørge for at drage nytte af

var over det flertal eller

noget vi skal gøre inden for partnerskab for dialog og reform da mange af disse lande jo ikke er udviklingslande som sådan

det er vigtigt at få understreget at vi fra den danske regerings side ikke

har den opfattelse at det er gaddafi der råder over de boliger der er i danmark det er den libyske stat

vi vedtog nye sanktioner i eu i

sanktioner til og jeg mener at det er

john dyrby paulsen på vegne af socialdemokratiet

med socialdemokratiet i at demokratiet er det afgørende og at vi må forberede os på at man i et demokrati også nogle gange vælger

personer som vi andre måske har det vanskeligt med men sådan er demokratiets spilleregler til gengæld vil jeg sige at jeg har svært ved at genkende det billede af det forløb jeg har oplevet i udenrigspolitisk nævn når socialdemokratiet her tilkendegiver

man måske synes der er nogle ting der er gået for langsomt jeg har faktisk oplevet på samtlige møder jeg har været til at der har været opbakning

sammenhold i det danske folketing

noget af det jeg synes er meget vigtigt at lægge vægt på

john dyrby paulsen også

vi gjort via det arabiske initiativ men jeg synes faktisk det er en styrke og ikke en svaghed at det er befolkningen selv der har væltet regimerne af pinden via twitter facebook

vi ikke har skullet ind og være dukkeførere

for bemærkningerne og jeg

det der var det underliggende tema i herre søren espersens indlæg

uforudsigeligt hvad der kommer til at ske og der er ikke nogen af

kommer til at være kortvarigt eller at det bliver nemt

nu har vi valgt en kurs og der tror jeg det er meget afgørende at vi i vores tilgang til det både bilateralt og via de internationale organisationer

her i danmark nemlig vores dialogambassadører der var heroppe fra både egypten og jordan og det er faktisk meget dejligt

de erkender behovet for blandt andet at få flere politiske partier der skal være et alternativ til gamle regimepartier og ekstremistiske religiøse partier men de ønsker ikke at vi skal gå ind at bestemme hvad det er for nogle partier der skal være det vil de gerne selv have lov

villy søvndal gav plads til omkring det at sikre bedre handelsaftaler

anledning til store overskrifter i de hjemlige medier men

flytter noget på længere sigt er faktisk at åbne op for mere handel mere frihandel med disse lande hvis de unge mennesker der lige nu går og er arbejdsløse skal have et job

for talen og ikke mindst for understøtningen af

få slået fast som herre frank aaen også gjorde det grunden til at der lige nu er et militært engagement over libyen

henblik på at sætte landtropper ind

er på tegnebrættet det næste skridt er vil jeg sige at fn lige nu har fokus på den humanitære situation men det er væsentligt at få understreget at resolution nitten tre og halvfjerds jo netop peger på at fns særlige

personligt udpegede udsending den tidligere jordanske udenrigsminister

jeg sige til folketingets

i forhold til libyen det drejer

også de langsigtede politiske spor der skal være fokus på

i en situation hvor befolkningen selv bestemmer hvem deres ledere skal være og at de ledere der så kommer tager vare deres civilbefolkning vi vil sikre fremdrift i sanktionerne og sikre et samarbejde med regionerne i området og det bliver

samarbejdspartnere med

selvfølgelig også fokus på eu vinklen

med til at koordinere vores indsats og det humanitære spor er naturligvis også helt afgørende

vi nu går skridtet videre og begynder at planlægge kan man sige det lidt videre forløb og det lidt mere langsigtede forløb i forhold til libyen

det at der er medlemmer

det var der ikke tid til det skulle gå meget stærkt men det er altså vigtigt at få understreget at der er en grund til

sige tusind tak til herre simon emil ammitzbøll

simon emil ammitzbøll kom med om

på civilbefolkningen og så er det i virkeligheden det og så at yde humanitær hjælp det er jeg meget enig

nogle af os var inde på nemlig om

der har gjort at vi nu ser de her opstande i forskellige arabiske

en analyse af hvad det er for nogle kræfter der har gjort at det lige kom nu så vi prøver at forstå hvad det er for nogle mekanismer der sker i de her lande

set er en kompleks størrelse noget af det skyldes helt givet netop at særligt unge mennesker har brugt de nye sociale medier meget aktivt men jeg tror også at det er meget væsentligt at få understreget at en af de grundlæggende årsager til at så mange fredelige mennesker gik på gaden og sagde at nu vil de ikke mere simpelt hen er at man har været led

ked og træt af et regime der har undertrykt befolkningen og ikke mindst mangelen på økonomiske og sociale reformer tror jeg har været meget afgørende både i tunesien og i egypten så det er komplekst vi ser selvfølgelig også på det og jeg er

kan sige er at vi i udenrigsministeriet via partnerskab for dialog og reform går ind og vurderer på

så må sige kan føre faklen videre også i det videre forløb så man kan sige

med bud på præcis hvad det var for

rolle i forbindelse med libyen jo ikke har været specielt imponerende

være at eu i den her sammenhæng og i de her typer opgaver kunne spille en speciel rolle men kunne ministeren ikke sådan løfte

hvor udenrigsministeren i virkeligheden

blev skal vi sige i stand til at agere

at hele nordafrika er vores sydlige naboer vi

eller kina eller rusland for den sags skyld så det er helt oplagt at vi engagerer os i det så tror jeg faktisk også at eu qua at vi er en regional organisation kan spille en særlig rolle i forhold til at formidle det politiske spor med såvel

arabiske liga som den afrikanske union der ser jeg

historie faktisk også har tætte forbindelser

nogle af landene kombineret med igen at vi også har meget samhandel med den del af verden så vi har

redskaber på banen derfor har jeg også sagt til mine eu kolleger da jeg mødtes med dem i mandags at jeg mener at det er værd at overveje om tiden ikke er inde til at eu ganske som vi har gjort det på balkan og mange andre steder udpeger en særlig repræsentant en som vi alle har tillid til

være med til at formidle de kontakter og få sat gang i det politiske spor

set fornemmer bredt der begynder en efterspørgsel efter her fordi vi alle sammen ved at et militært sigte lige nu

endemålet er også at nå nogle politiske mål og der tror

danmark vælger at benytte sig af militær magt

betingelser har vi naturligvis fulgt jeg synes det er meget afgørende når man fører udenrigspolitik

i kongeriget danmarks navn at man selvfølgelig

og det har vi gjort men herre høgni hoydal spurgte til hvad indflydelse der er under en sådan proces her i folketinget

er repræsentanter til stede her i folketingssalen og også mulighed for

det selvfølgelig klart at hvis der havde været en proces der havde været

med nogle af de samarbejdspartnere jeg har og som jeg

udsending der sætter gang i en proces der gerne skulle føre til politiske reformer det er udmærket ministeren nævnte ikke ordet våbenhvile jeg går ud fra at det var en forglemmelse for det er jo et af de vigtigste

for at få banet vej for forhandlingerne

de forhandlinger der så skal være med folketingets partier om den videre udvikling og vores bidrag til den videre udvikling i libyen jeg går ud fra at det er noget vi bliver inddraget i

indtil videre har forskellige talsmænd for gaddafis regime

men men typisk den måde gaddafi forsøger at narre

og det skal man selvfølgelig ikke lade sig besnære af men ikke desto mindre

det væsentligt for mig at understrege at det er det der er målet med fns resolution det er naturligvis at nå et punkt

betingelse for at civilbefolkningen

en særlig udsending på banen der kan være med til ligesom at følge det politiske spor op jeg vil ikke foregøgle folketinget

arbejde på en strategi der skal prøve

alle disse tråde og naturligvis vil folketingets partier blive inddraget i det det er jo helt naturligt

meget mere præcise mål og en strategi for at nå målene det kunne vi ikke nå

så ville det være for sent men jeg synes det haster med at få inddraget hele folketinget i forhandlingen om hvad der videre skal ske og

fra forskellige organisationers side og lige nu er situationen altså den udvikler sig nærmest fra time til time

min oplevelse efter at deltaget i rådsmødet i mandags i bruxelles

den politiske proces og hvad det egentlig er vi ønsker at komme ud af det med og der tror jeg vi gør hinanden en

stor tjeneste ved at være forholdsvis velforberedte i danmark

vi vil have fokus på men jeg tror også vi skal passe på at

nogle vi bakker op om så det handler om at bevæge sig fremad men det er altså mod bevægelige mål

til ordførerne vi havde jo i fredags en omfattende debat om danmarks indsats i libyen det er jeg slet ikke gået ind på i denne debat sigtet med denne debat

situationen i libyen men at brede sigtet ud og se på situationen i nordafrika og mellemøsten

under overskriften hvad kan danmark gøre for at støtte reformbevægelserne bevægelserne hen imod demokrati og udbredelse af menneskerettigheder jeg er meget tilfreds med at

et enigt folketing i dag fastslår at danmark skal yde en stærk og effektiv støtte til reformbevægelserne det kan vise sig at være en meget vigtig beslutning og den kommer til at forpligte vi skal til at nytænke vores forhold til

set bare slutte med at sige at

meget forpligtende ministeren talte om

at man i ministeriet var i fuld gang med at lave en samlet strategi for

og mellemøsten det synes jeg

kan jeg heller ikke forestille mig at ministeren har noget som helst imod vi i folketinget

skal vide at følge op og ministeren må jo forberede sig på at blive spurgt i nævnet og i den offentlige debat hvad sker der

tages der de rigtige initiativer er der en politisk vilje bag ønsket om

en stærk og effektiv støtte til reformbevægelserne det bliver nu folketingets opgave

når lejligheden byder sig og

øvrigt opsøge disse lejligheder hermed siger jeg tak for en god debat

er meget glad for at det har været muligt at afholde den her forespørgselsdebat vi har jo ikke haft så meget tid til at debattere selve europagten

udtryk for den smidighed der er i folketinget at vi alligevel kan få debatten her i dag selv om nogle jo har fremført det synspunkt at det var lidt unødvendigt fordi det hele jo

afgjort i europaudvalget jeg tror det er rigtig godt både af hensyn til den almindelige brede

samfundsmæssige debat og befolkningens opfattelse af hvad der sker at vi kan få denne lidt bredere debat om problemstillingen når vi i enhedslisten har lagt meget vægt på

måde at vi med vores tilslutning til europagten

lægge grunden for en egentlig økonomisk regering på eu plan som vil betyde meget store indskrænkninger i rammerne for det nationale råderum

det er efter vores opfattelse sådan at hvis vi ser europagten som det det er beskrevet som nemlig en overbygning på det såkaldte europæiske semester hvor rammerne for finansloven skal til

de nye ting omkring stabilitets og vækstpagten der handler om at man vil gribe ind med automatiske bøder og naturligvis med særlig hensyntagen til ikkeeurolande med modregning i de indtægter de

få fra eu som svarer til de tilsvarende bøder til eurolandene en såkaldt makroøkonomisk overvågning som jo i virkeligheden handler om alle

i realitetens verden som overbygning på det at danmark nu påtager sig forpligtelser som i virkeligheden svarer ganske nøje til de til de forpligtelser som eurolandene giver det synes vi faktisk er en vigtig og væsentlig ting at få diskuteret her i folketingssalen og en ting som vi ikke synes at man kan beslutte i stilhed end ikke på et åbent møde i folketingets europaudvalg

arbejdet med en mulig styrkelse af det økonomiske samarbejde gennem etableringen af en konkurrenceevnepagt dette arbejde skal ses i lyset af at den aktuelle krise har gjort det klart at eu landene generelt ikke har været tilstrækkelig gode til at gennemføre de nødvendige økonomiske reformer eu landene som helhed står derfor aktuelt over for betydelige demografiske udfordringer store gældsbyrder og lave

vækstudsigter samt store udfordringer i den globale konkurrence eurolandene har draget den konklusion at der er behov for at øge den politiske forpligtelse til at adressere disse udfordringer bedre end hidtil der blev opnået enighed om den konkrete form af pagten på eurotopmødet den ellevte marts hvor eurolandenes stats og regeringschefer godkendte og offentliggjorde en aftaletekst om pagten det blev konkluderet at pagten præsenteres og drøftes på det europæiske råd den fireogtyvende fem og tyve marts hvor landene uden for euroen kan meddele

ønsker at deltage i dette samarbejde pagten indebærer

principper som generelt vurderes at være effektive for at nå de overordnede mål landene kan vælge tiltag på disse lister eller vælge nogle andre tiltag afhængig af deres konkrete udfordringer pagten kan også være en ramme for at drøfte andre spørgsmål af fælles interesse det gælder for eksempel pragmatisk skattekoordination udveksling af informationer om national skattepolitik og drøftelser vedrørende vedrørende bekæmpelse af skatteunddragelse samt mulighederne for en fælles selskabsskattebase skat er imidlertid fortsat en national kompetence det står fast at pagten skal bygge videre på det eksisterende økonomiske samarbejde i eu pagten ventes således knyttet til

relevante gældende processer det gælder for eksempel det europæiske semester hvor de nationale reformprogrammer og stabilitets og konvergensprogrammer kan bruges til at afrapportere om

som det enkelte land vælger at forpligte sig til under pagten det gælder for eksempel også den styrkede økonomiske koordination i form af den igangværende reform af stabilitets og vækstpagten og det nye samarbejde om makroøkonomiske ubalancer konkurrenceevnepagten bygger således videre på de gældende processer konkurrenceevnepagten opretholder for eksempel stabilitets og vækstpagten efter justeringer som følge af arbejdet med van

for eksempel bestemmelserne om exceptionelle omstændigheder der blev justeret i to tusind og fem reformen af stabilitets og vækstpagten fremskridt med implementering af pagten ventes at blive overvåget på grundlag af analyser af kommissionen i sammenhæng

hvad vi hver især er forpligtet til for eksempel de nye forpligtelser til at håndtere makroøkonomiske ubalancer og det er godt men når man ser rundt i kredsen af eu lande er der i varierende

omfang brug for at landene går lidt videre og forpligter sig til tiltag på områder som vil være forskellige fra land til land som følge af at karakteren og dybden af udfordringerne er forskellige

merværdien af pagten vil være i at samarbejdet i højere grad forankres på det højeste politiske niveau det er således stats og regeringscheferne der forpligter sig politisk til de overordnede mål og på grundlag heraf forpligter sig til deres egne nationalt fastsatte virkemidler til indfrielse af disse mål jeg noterer mig at aftaleteksten fastslår at konkurrenceevnepagten skal bygge på det eksisterende samarbejde og respektere arbejdsdelingen mellem eu og det nationale niveau således at det er den enkelte regerings prærogativ hvilke konkrete initiativer man vil fremlægge og forpligte sig til i eu

om den europagt vi skal tilslutte os er en europagt som vil give store forbedrede muligheder for at koordinere den økonomiske politik i eu landene sådan at den bliver harmoniseret og ensartet eller den ingen konsekvenser får for de enkelte landes

det er lidt svært for mig at forstå at begge dele kan være rigtigt nu forstår jeg godt finansministerens tilgang til det her for ikke alene

reducerer europagten jo danmarks politiske råderum det råderum hvori

en selvstændig økonomisk politik men europagten refererer jo også ensidigt til den borgerlige kriseløsningspolitik som det flertal der består af venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance har stået for i det danske folketing så selvfølgelig kan man sige at europagten på ingen måde vil lægge nogen som helst begrænsninger ned over den nuværende finansministers

så det er jo ikke overraskende at finansministeren derfor er positiv så kan man sige jamen finansministeren siger jo at man selv kan bestemme hvilke redskaber man

er det sådan at hvis vi ser på hvilke politiske tiltag der skal rettes særlig opmærksomhed

det alt sammen tiltag der findes i regeringens kriseløsningspakke nedskæringspakke forringelsespakke det er alt sammen nogle redskaber der findes der og man vil lede længe og forgæves hvis man ønsker i det der skal være særlig opmærksomhed på eller meget stor

selv ikke de forslag

nåde til at komme med her så er det nok mit synspunkt at det kræver meget stor fantasifuldhed og meget stort mod at sige

den økonomiske skude i danmark skabe udvikling i

skabe beskæftigelse i stedet for besparelser forringelser og nedskæringer

tro at man kan komme ned i eu og så vil det hele glide nemt igennem det andet jeg vil fremhæve er at der

vægt på at en egentlig budgetlovgivning der begrænser den offentlige sektors omkostninger flere år ud i fremtiden

betryggende hvis det ikke var fordi man samtidig siger

skal man have sådan en lovgivning og den skal man altså have uanset uanset

anden regering man har det tilslutter man sig fra det øjeblik man tilslutter sig europagten så her bliver altså også en effektiv binding på fremtidige danske regeringers

for at bryde med den økonomiske politik som den danske befolkning forhåbentlig tager et opgør med ved næste valg

jeg synes det er rigtig godt at man kan få at vide at vi skal have en folkeafstemning om euroen før forbeholdet bliver ophævet det ærgerlige er bare at man ophæver enhver politisk substans i forbeholdet inden vi får den afstemning og det synes jeg er et hårdt angreb på sådan de demokratiske processer i eu spørgsmål

også et forslag til vedtagelse som jeg vil slutte af med at læse op

det lyder sådan her

europagten indskrænker markant danmarks mulighed for at føre en selvstændig økonomisk politik og peger ensidigt på nedskæringer

forringede dagpenge reallønsnedgang og fornyede angreb på efterlønnen som løsning på krisen derfor opfordrer folketinget regeringen til at opgive danmarks tilslutning til europagten eller sende denne til folkeafstemning

nemlig at når vi har eu konkurrenceevnepagten

at eu kan bestemme løndannelsen

ordføreren opmærksom på at der står i konkurrenceevnepagten på side 8

selvfølgelig kan det enkelte land selv bestemme

betingelsen er også at man sørger for at lønstigningerne i den offentlige sektor er lavere end de er i den private sektor

og skal finde nogle redskaber til men jeg er enig med fru pia olsen

at acceptere overenskomster der er dårlige så kan de også godt få lov til at forhandle løn i fremtiden

op om los og ftfs udtalelser fra i går hvor de siger

det europæiske lo siger nemlig at hele formålet med konkurrenceevnepagten de økonomiske opstramninger

semester har været at gennemføre en politik hvor der kommer pres på lønningerne pres på den offentlige velfærd og øget arbejdsløshed i et forsøg på også ad den vej

er politikkens indhold så er det rigtigt nok at et land som forsøger

føre den politik har en vis frihed til hvilke redskaber man vil bruge og det danske lo

mener altså at kunne levere reallønsnedgang i fremtiden helt frivilligt

er det relativt ligegyldigt om vi tilslutter os det her eller ej men det gør vi ikke jeg kan også godt

ret i at en række af de tiltag som er nævnt

derfor er det måske også så forunderligt at det vi nu tilslutter os er en konkurrencepagt hvor de eneste konkrete forslag til hvad man skal gøre er at videreføre den politik som har ført til øget arbejdsløshed

og som har ført til større arbejdsløshed det synes jeg

præget af en dyb bekymring for hvordan det skal gå med socialdemokraterne

og så altså skal op imod det her som ministeren kalder et idékatalog men som jo nok alligevel er tænkt som mere end bare ideer

os og det har betydning for ministrene men jeg er ikke sikker på

en kommende statsminister kommer ned og siger jamen hvad klager i over vi har skrevet en beretning hvor der står at det her har vi lov til jeg må ærligt indrømme at det har jeg meget lidt

har den store effekt men jeg kan love herre kim mortensen at jeg husker alt hvad socialdemokraterne

nu siger om den enestående frihed vi har til at føre præcis den økonomiske politik vi vil efter valget og jeg forventer da så at

at rundt om os i europa har man ikke været lige god til at styre de offentlige finanser i hvert fald ikke lige så gode som vi har været

i danmark det er jo typisk sådan at når krisen

det først da man ser skeletterne vælte ud af skabet og de ubetalte regninger komme op af skufferne men som sagt har vi heldigvis i danmark haft mulighed for og har ført en fornuftig ansvarlig økonomisk politik både før krisen under krisen og nu også så småt efter krisen vi fik betalt vores gæld vi stod godt rustet da krisen ramte os vi fik investeret fornuftigt i tide men danmark er jo som man vil vide en lille og åben økonomi og derfor er

men vi bliver også påvirket af hvordan man rundtomkring i europa har styr på eller ikke har styr på de offentlige budgetter det påvirker danmark hvordan europa som region bliver vurderet af de internationale finansmarkeder danmark er meget påvirkelig i forhold til hvordan netop finansmarkederne vurderer europa og

også danmark hvis renterne går i den forkerte retning

femogtyvetusind tredivetusind flere ledige i danmark og dermed manglende vækstmuligheder

selvfølgelig også i en sammenligning når vi kigger på europa under et at man kigger på netop konkurrenceevnen som region i forhold til kina indien og de andre store vækstlokomotiver i verden den konkurrenceevnepagt som vi her diskuterer har som finansministeren var inde på i sin besvarelse fire hovedområder nemlig en styrket konkurrenceevne højere beskæftigelse styrket holdbarhed i de offentlige finanser og endelig en understøttelse af finansiel stabilitet

sådan nogle udmærkede og gode målsætninger og overskrifter

de overskrifter ligger stadig væk eus vækst og stabilitetspagt med krav i konvergensprogrammet

til medlemslandenes maksimale underskud og maksimale gældsætning jeg tror sådan set

siger at de fleste kan tilslutte sig målsætningerne som jeg lige her nævnte men der er nok og det ved jeg jo der er milevid forskel i danmark og det danske folketing på

opnå de målsætninger som vi

skal nå her i fællesskab derfor er det en lidt paradoksal situation at vi står her i dag og skal diskutere

nogle partier som synes det er en god idé at gå ind for

her konkurrenceevnepagt men hvor man

er lidt uenig omkring de midler der skal bruges til at nå målsætningerne i pagten til gengæld er

andre partier som synes at vi ikke skal gå ind i den her pagt men hvor vi så til gengæld er enige om

midler som vi skal bruge men jeg vil gerne understrege at det er uanset hvordan man vender og drejer det en

påtager sig med den her pagt det er regeringscheferne som skal forpligte sig og kigge hinanden i øjnene og sige hinanden hvordan det går og følge op på hvordan det går med udviklingen det er nationalstaternes selvstændige ret fortsat at melde de forskellige politikker ind som man

det kan være på arbejdsmarkedet være finanspolitikken det kan være skattepolitikken og det bliver der som sådan ikke ændret ved ved pagten det er som sagt en politisk forpligtelse ikke en juridisk landene rundtomkring i europa

også forskellige svar på de udfordringer som de enkelte står over for men dog med den helt gennemgående tendens at der er behov for mindre offentlige udgifter ikke flere der er behov for en afvikling af gæld ikke opbygning af gæld pagtens indhold og målsætninger og idé flugter derfor også fuldstændig med den

ført nemlig med styr på finanserne ro på de offentlige udgifter og fornuftige reformer af arbejdsmarkedet eksempelvis dagpengereformen derfor støtter venstre naturligvis også at vi fra dansk side kan tilslutte os den konkurrenceevnepagt vi har meget vi kan lære de andre lande rundt om os i europa

vegne af venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti det konservative folkeparti og det radikale venstre

det er i danmarks interesse at deltage i konkurrenceevnepagten jævnfør europaudvalgets beretning af

og elleve pagten bygger på national bestemmelse i den økonomiske politik og respekt for nationale arbejdsmarkedsmodeller som grundlag for styrket vækst beskæftigelse og velstand dansk deltagelse styrker danmarks indflydelse på den politiske udvikling i europa

hvis man lægger det for dagen at

tid til en synderlig god folkelig debat om det her

begrunde en folkelig debat fordi vi taler om

tage stilling til der begrunder at man nødvendigvis skal træffe en beslutning frem til topmødet her i morgen og i overmorgen danmark kunne hvis vi ønskede det udsætte beslutningen få en ordentlig folkelig debat og derefter

jo enige om at hvis det var euroen der var på tale her så skulle det selvfølgelig

grundloven til folkeafstemning men det her er som sagt en politisk aftale hvor man forpligter hinanden på at kigge

dybt i øjnene og følge de udviklinger der er

vi ikke havde holdt styr på økonomien i danmark

selvfølgelig gået endnu

politisk at forpligte dem endnu stærkere og følge op på dem endnu tiere

europa under et bliver vurderet så bliver vi jo også i danmark bedømt på hvordan man gør det i grækenland og portugal og irland og andre steder og vi kommer også til

signal til finansmarkederne at det her er noget som vi vil

om der er noget som helst i det danmark er blevet stillet over for der forpligter os til at træffe

ikke korrekt at danmark sagtens hvis man ville respektere muligheden for en ordentlig folkelig debat

om et år det er det svenskerne ser ud til

vælge at gøre at overvåge hvordan det kommer til at udvikle sig og så tage beslutning på et senere tidspunkt og det eneste mit ærinde er med mit spørgsmål her

noget der forpligter danmark til at skulle træffe beslutningen nu med det hastværk

helt frivilligt hvorvidt danmark ønsker at tilslutte sig det her det er jo ikke noget

med en flertalsafgørelse eller andet i europa har siddet og

sagt at nu skal alle landene deltage i det her koste hvad det vil det er noget vi frivilligt gør og det er selvfølgelig ud fra en politisk vurdering af

tjener danmarks interesser at vi netop er med der hvor man kan påvirke de andre lande til at føre en lige så sund og fornuftig økonomisk politik som den vi jo fra regeringens og dansk folkepartis side

set derfor jeg blot lægger op til at jeg synes det er fornuftigt at vi kommer med

så prøver vi igen

er til at styre når han er i stand til at få socialdemokraterne og sf til at støtte en europagt hvor der står at der skal rettes særlig opmærksomhed eller meget stor

tiltag som socialdemokraterne og sf’erne har stemt imod i folketinget det må da give en særlig tilfredsstillelse

være de bedste til at svare på jeg er tilfreds med at

flere partier her i folketinget som selvfølgelig støtter op om at vi kan deltage i det politiske arbejde der ligger

at koordinere og diskutere og udveksle erfaringer og forpligte hinanden politisk på en fornuftig og ansvarlig økonomisk politik så er jeg sådan set enig med herre per clausen i det lyttede

og de virkemidler som vi så fra det danske folketings side om man så er fra s

i folketinget men det ændrer jo ikke på det det faktum at vi så er enige om at det er vigtigt at have den udveksling af ideer

det synes jeg jo alligevel er lidt spændende for

jeg vil gerne kvittere for herre per clausens observationer i

til indholdet og det er det som jeg interesserer mig for ikke alle mulige formalia og og processer men det indholdsmæssige og der er

sagde i min indledning flugter ganske godt

holde igen med de offentlige udgifter og sikre at der er en tilbagetrækningsalder som er fornuftig i nogle arbejdsmarkedsreformer som

lang række af de ting som vi netop har stået for igennem lang tid men jeg skal redegøre for hvorfor s og sf sådan indholdsmæssigt synes det også er en god idé det må de selvfølgelig selv gøre jeg redegør for hvorfor venstre synes det er

og det synes vi fordi det er afgørende at danmark er med til at kunne præge en udvikling der er i det europæiske økonomiske samarbejde på den politiske front

de sidste par uger og en af dem er at det her er en glidebane

på den her scene skal det tilbage i europaudvalget og det vil sige at

konkurrenceevnepagten det er også afgørende for venstre vil

er det danske folketing flertallet i folketinget som beslutter finanspolitikken skattepolitikken arbejdsmarkedspolitikken og så videre på de centrale områder det er ikke noget som europa skal blande

netop når vi er fremme i skoene om jeg så må sige på de her områder og har nogle gode løsninger

også kan dele ud af de løsninger og lægge et politisk pres på de lande som ikke har

set sig i stand til at kunne løfte den opgave i lige så tilstrækkeligt omfang som vi har kunnet i danmark jeg nævnte før grækenland irland

er sikkert andre derfor synes jeg det er afgørende at vi netop har suveræniteten i danmark men at vi på den politiske banehalvdel med regeringscheferne i spidsen kan lægge det pres og

grækerne og de andre i øjnene og sige kom nu venner vi er altså i samme båd

partiers ansvar og ikke eu der sådan ligesom har påtvunget folketinget at gøre

parlamenter herunder folketinget som tilrettelægger den politik men det forhindrer jo ikke

ændrer ikke ved at der stadig væk uagtet hvorvidt vi tiltræder en konkurrenceevnepagt eller ej

maksimal gældsætning maksimalt underskud der må jeg så bare sige

der står vi jo netop for som også herre per clausen påpeger

der bliver lagt op til fra de andre europæiske landes side ikke mindst tysklands og frankrigs side at der skal holdes igen med de offentlige

være styr på indtægter og udgifter

der skal være en fornuftig reform af arbejdsmarkedet herunder

der bliver lagt op til og der kan man jo ikke bare fra sfs side sige

nu kan vi gøre som vi vil uanset hvad der står i konkurrenceevnepagten

at konkurrenceevnepagten giver den mulighed men der er stadig væk de underliggende krav fra stabilitets og vækstpagten som man ikke kan løbe fra

pia adelsteen og det passer lige med det der er plads til

synes det er lidt underligt

kunne være hentet i deres redskabsskuffe

står tilbage her er at vi har en

nogle af tiltagene at dem skal der rettes særlig opmærksomhed

efter næste valg i forhold til den politik regeringen fører i dag

ude i fædrelandet hvor socialdemokrater hele tiden henviser til eksemplet sverige

i sverige går det alt sammen så godt og der er større vækst og der er større og bedre forhold for så mange forskellige ting

mortensen om hans svenske socialdemokratiske venner fuldstændig misforstået hvad den her europagt handler om

finansordfører til sit parti skrevet følgende meget tyder på at europagten vil føre til mere føderalisme det bliver foreslået at eu skal blande sig i nationale anliggender som løndannelse og finanspolitik noget vi er klart imod for eu skal ikke hverken direkte eller indirekte blande sig i de spørgsmål skriver altså den socialdemokratiske finansordfører forud for den debat man har i riksdagen i dag om samme emne

de partier der nu har arbejdet sammen om at bringe danmark ind i

at vide om heller ikke i det arbejde

der ikke er oplyst her

en forudsætning for fortsat dansk fastkurspolitik over for euroen

nogen juridisk aftale hvorfor så indgå den anser politikeren herre kim mortensen ikke en politisk aftale for at være lige så holdbar som en juridisk aftale

eller ej at det vil give de store uroligheder på finansmarkedet det skal jeg ærligt indrømme en ting er i hvert fald helt sikkert

og jeg siger ikke at deres kurs er mere rigtig end vores det er slet ikke det men de har valgt en anden kurs

det har været en god ting siden nitten tre og firs det er vi for så vidt ikke uenige i men er det en forudsætning eller kunne man have trukket

for at vi overhovedet kan få en debat i folketingssalen om et så vigtigt emne som

dansk tilslutning til europagten det holdt hårdt

der forsøgte at undgå at der kom en debat i dag om det her emne før topmødet her torsdag og fredag det synes jeg er helt uhørt

også fået konstateret at der ikke er noget som helst der forpligter danmark til at træffe en

godt for danmark hvis vi også valgte

ikke ønsker at inddrage befolkningen i en grundlæggende debat om hvorvidt vi skal være med i europagten

folkeafstemning om og det illustrerer jo også meget godt at det det er vigtigt at tage den folkelige debat folkeafstemningen viste jo netop i september to tusind

selv om der her i folketinget var et meget stort flertal for at danmark skulle have euro i stedet for kroner

holde fast i den danske valuta og ikke

ser ud til at være gældende i dag og og det er måske egentlig også grunden til det hastværk man lægger for dagen altså man ønsker at undgå at befolkningen for alvor engagerer sig i de her væsentlige spørgsmål det synes jeg er det ene hovedomdrejningspunkt i den debat som vi har her i dag det andet er selvfølgelig når vi kigger på selve europagten nemlig at det er fuldstændig naturligt set med dansk

begynder at reparere på den fejlkonstruktion

en masse mennesker der har iagttaget europrojektet har jo gjort det klart

blive succesfuld bliver man også nødt til

meget stærk koordinering af den økonomiske politik en meget stærk koordinering af finanspolitikken det er helt logisk at det er en forudsætning og vi kan se

det der sker i sydeuropa hvor der er lande som har fået lov til at køre helt ud ad tangenten

fra starten derfor klandrer vi ikke eurolandene for at de laver en europagt og i virkeligheden ser det som et første skridt på vejen

til at få en langt stærkere koordinering og central styring fra kommissionens side af landenes økonomiske udvikling det er helt naturligt for de lande der vælger at være en del af en fælles valuta

stilling til det fordi det har til formål at bringe os ind i kernen af de lande

og fører den økonomiske politik som man har inden for eurozonen det har til hensigt at sikre en central koordinering af den økonomiske politik den danske regeringschef skal

til eksamen i om han nu fører

rigtige økonomiske politik og han skal forpligte sig

målsætninger i de kommende tolv måneder

at det flytter en væsentlig debat der skal foregå i det nationale parlament

til eu og til eurolandene

at arbejdsmarkedets parter forholder sig til lønspørgsmål det er klart at man

centrum for debatten omkring løndannelse når det pludselig skal være et anliggende for stats og regeringscheferne på fællesmøder i bruxelles hvorefter kommissionen så skal overvåge om man nu har den rigtige lønudvikling på specifikke sektoropdelte områder i de enkelte medlemslande så der er ganske meget der taler for at vi skal afvise at tilslutte os den her

kan få en grundig debat vi kan se hvordan det udvikler sig og så kan vi tage en ny debat i folketinget på et senere tidspunkt debattere det

en folkeafstemning om det jeg skal

på vegne af dansk folkeparti liberal alliance og kristendemokraterne

der er intet til hinder for at udskyde beslutningen således at der vil være tid til en ordentlig debat inden stillingtagen folketinget understreger

bør afgøres via en folkeafstemning om eventuel dansk tilslutning

vil få konsekvenser for den parlamentariske situation i danmark og hvis regeringen vælger at

ved den her tilslutning til konkurrenceevnepagten eller om det bare er

det agter vi ikke at gøre det gør vi blandt andet ikke fordi alternativet til den nuværende regering jo i

regering ledet af fru helle thorning schmidt

vil det være en regering der bringer os bedre i mål i forhold til europagten altså sikre at befolkningen får indflydelse på om vi skal tilslutte os eller ej næh

slår sig sammen og så så sikrer de at det her hastes igennem uden en forudgående folkelig debat for at bringe danmark så tæt på kernen af eurolandene som muligt

altså behøver have en folkeafstemning hvor man spørger

det er uærligt det er uværdigt og det har selvfølgelig konsekvenser i den forstand at at vores vælgere

herre morten messerschmidt sagde i børsen den syttende februar to tusind og

skal det ikke være muligt at tage en debat om hvilke fordele og ulemper der er ved fastkurspolitikken jeg synes

det er utroligt at det bliver bekæmpet her i folketingssalen vi har omvendt valgt at lade os inspirere af hvad der foregår omkring os vi har holdt en konference herinde for et par uger siden hvor vi blandt andet havde inviteret den tidligere centralbankchef fra sverige for at give sit bud på

det burde jo være noget også socialistisk folkeparti var optaget af det burde da være en diskussion man fordomsfrit gik ind i

de fordele og ulemper svenskerne har i forhold til den måde vi har valgt at gøre det på

spørgsmål om at man så er klar til at opgive den faste kurs over for euroen det er vi ikke vi opfatter det sådan at specielt i krisetider skal man ikke gamble med sådan

man ikke kan tage en debat af hvad det er svenskerne har haft mulighed for blandt andet fordi de har haft flydende valutakurs over for euroen som danskerne ikke har haft mulighed for den debat skal kunne

tilslutning til konkurrenceevnepagten

en undergravning af det danske euroforbehold

har fundet sted i snart to år om hvordan man styrker det økonomiske samarbejde i europa

om hvad forbeholdet handler om når man hører på debatten

politisk aftale

og tyve planen om vækst uddannelse jobskabelse grøn omstilling og social inddragelse

i pagten at det er medlemslandene der bestemmer redskaberne der står faktisk og jeg citerer fra pagten

politiktiltag der er nødvendige for

nå de fælles mål forbliver det enkelte lands ansvar

streg under vores ret til at føre en selvstændig økonomisk politik hvilket selvfølgelig er hele forudsætningen for at sf kan give sin tilslutning til deltagelse i konkurrenceevnepagten for det viser at forbeholdet står uantastet

krisen i stedet sig ud af krisen

hvis vi skulle vinde det kommende valg og

vil betyde noget i forhold til en regerings mulighed for at føre en anden økonomisk politik i danmark og tro mig

hænger uløseligt sammen med europas

øve indflydelse på at skabe et mere konkurrencedygtigt europa

med store offentlige underskud og hvad ved jeg så

med det her så kan sf jo også påvirke resten af europa det gør mig lidt bekymret men smag og behag er jo forskellig

ordfører fik sagt at vi nærmest fik sikret forbeholdet med tilslutningen til europagten det tror jeg måske lige er at tage munden for fuld

meget naturligt når danskerne et par gange har stemt nej til euroen

fra folketingets side ligesom prøver at snige euroen ind ad bagvejen altså

og at man også havde givet tid til en ordentlig debat

og konkret står om euroforbeholdet der står

for det tredje at vi ikke er underlagt sanktioner ingen af de tre elementer er i spil i forbindelse med konkurrenceevnepagten

at vi skulle have haft tid til at tage en diskussion med den danske befolkning skal beskyldes for

et ord men det var fru pia olsen dyhrs eget

der presser en diskussion så hurtigt igennem

tror fru pia olsen dyhr virkelig at den danske befolkning ved folkeafstemningen tilbage i to tusind

af gode grunde ikke vide dengang men hvorfor så ikke tage

eu diskussionen levende i danmark i modsætning til så mange andre partier men

i europaudvalget løbende

og finansministeren om den økonomiske udvikling i europa set i lyset af en krise i grækenland en krise i irland og så sandelig også problemer i portugal

er nogle ting man ikke ønsker at man ønsker ikke at befolkningen får mulighed for at engagere sig i det her

når vi taler om den danske model og hvad sf ellers har stået for

jo fantastisk at man nu kan tilslutte sig en europagt der taler om at man skal overvåge lønomkostningerne enhedslønomkostningerne i de enkelte sektorer i de nationale lande og at regeringscheferne skal stå til ansvar for hvordan lønomkostningsudviklingen så er der skal stilles specifikke mål op for hvordan udviklingen skal være og man skal stå til ansvar for det kommissionen skal overvåge alle de her ting

jeg taler med er faktisk meget ængstelige

har været ude at sige at den aftale som

det er også indskrevet i konkurrenceevnepagten vi kan slås om ord

politiktiltag

op om den her regerings politik i forhold til at banke lønningerne tilbage i danmark men det er jo så en helt anden sag

suverænt at bestemme det sammen med regeringen for de har flertallet i folketinget

skal undgå en grundig debat at

skal undgå at befolkningen bliver inddraget

med om at alt hvad vi går ind i

fru pia olsen dyhr har

engageret i eu debatten i mange år ligesom jeg har været

unionsborgerskabet

at vide at

eu domstolen kommer med en en mængde domme hvor man henviser til unionsborgerskabet

som i den grad også kan give danmark problemer og som vi nu diskuterer kan undergrave de danske udlændingeregler

det har været karakteristisk for den danske eu debat at når vi træder ind i noget får vi altid

den debat burde vi måske tage forlods frem

noget man sniger ind ad bagdøren

vi har gjort i diskussionen om konkurrenceevnepagten jeg har siddet i europaudvalget fredag efter fredag siden sidste sommer hvor vi har diskuteret

forskellige elementer der har været kommisionens seks direktivforslag og der har været det her forslag om en konkurrenceevnepagt som jo så er blevet mere og mere konkretiseret hen ad vejen jeg synes ikke

er blevet lusket ind om natten

ud til adskillige debatter rundtomkring i landet for at diskutere for jeg synes debatten er vigtig

i folketingets europaudvalg vedtog den her beretning

for åbne døre alle kunne deltage i det ligeså

det samråd vi havde med statsministeren i dag for i at

og det bliver jo herlige tider når

hvori det eu

men til gengæld

understregede og som jo også er det der står i pagten

en gang om året for at se hvordan

kan gøre noget for i fællesskab at øge konkurrenceevnen

beskæftigelsen det er jo blandt andet det der ligger i strategien

jeg tror det er vigtigt at man i europa begynder at fokusere mere på vækst og innovation

gå på pension når vi måske er halvfems år og lignende

politisk kamp vi må tage i eu

at vi kan starte i folketinget og sørge for at vi får et andet flertal

kan man så få frihed til selv at beslutte sig til hvordan man vil løse problemet med stigende lønninger men

at der skal rettes særlig opmærksomhed på nogle bestemte reformer disse bestemte reformer handler alle sammen om

stiger mere end privatansattes løn tror fru pia olsen dyhr ikke

holde tungen lige

skal ske på europæisk plan er jo at vi skal snakke mere sammen

portugal og måske også en kommende krise i spanien at vi har brug for at have et overblik over hvordan det går med økonomierne

måske vil være en god idé at sige stop

vedrørende dansk deltagelse i

eurotopmødet den ellevte marts konkluderet at pagten præsenteres og drøftes på det europæiske

hvor landene uden for euroen kan meddele om de ønsker at deltage i det samarbejde pagten indebærer overordnet en metode med fælles mål men nationale midler der fastlægges nogle få overordnede fælles mål hvor de enkelte lande selv har ansvaret for at vælge de nationaløkonomiske politiske initiativer der efter landenes opfattelse vil være effektive for nationalt at nå de mål der er sat op herefter forpligter det enkelte land sig så til at gennemføre disse nationale tiltag da en del af løsningerne på udfordringerne berører

hvor landene selv vælger deres forpligtelser de overordnede mål med konkurrenceevnepagten er altså at styrke konkurrenceevnen øge beskæftigelsen

finanspolitiske holdbarhed og styrke den finansielle stabilitet der er inden for disse prioriterede områder udarbejdet et åbent idékatalog med tiltag og principper som generelt vurderes at være effektive for at nå de overordnede mål pagten kan også

at drøfte andre spørgsmål af fælles interesse det gælder for eksempel pragmatiske skatteforhold udveksling af informationer om national skattepolitik og drøftelser vedrørende bekæmpelse af skatteunddragelse og endda så vidt som drøftelser om en fælles selskabsskattedatabase skat er imidlertid fortsat en national kompetence det er vigtigt at holde fast i at der ikke bliver påduttet nogen noget regeringen vurderer

i danmarks klare interesse at deltage i den nye pagt fordi vi selv

øge væksten sikre et højere arbejdsudbud og beskæftigelsen prioritere vores offentlige udgifter effektivt og mange andre ting i den boldgade

udfordringer som vi i forvejen arbejder med og som vi har præsenteret forslag til men som understreger relevansen af pagten og af dansk deltagelse i pagten konkurrenceevnepagten respekterer fuldt ud det danske forbehold altså euroforbeholdet og det bekræftes i øvrigt i det notat der er udarbejdet af udenrigsministeriet og justitsministeriet regeringen lægger også vægt på at der understreges at pagten respekterer de nationale arbejdsmarkedsmodeller herunder arbejdsmarkedets parters selvstændige kompetencer med hensyn til forhandling af løn og arbejdsvilkår løn og arbejdsmarkedsforhold er altså fortsat national

også rigtigt at understrege det at med konkurrenceevnepagten

fuldstændig lemfældig finanspolitik i danmark med de forpligtelser som vi

konvergensprogram hvor vi sikrer

lever op til de gældsætningsproblemer der kunne

for at leve op til de regler vi selv har været med til at lave med de andre lande i eu sådan at vi går forrest og viser et godt eksempel fordi det alt sammen er til fælles gavn

muligheden for at føre en anden politik

at der allerede der er nogle begrænsninger

med ro på de offentlige udgifter med stabilitet omkring de offentlige finanser i al almindelighed

program vi laver det der hedder konvergensprogrammet jo viser hvor vi står og det er med til indirekte at styre den økonomi vi har og der er det da bekymrende

høre at oppositionen gerne vil øge de offentlige udgifter

det vil jo netop øge gældsætningen og dermed

leve op til de regler vi selv har sat for det økonomiske samarbejde ikke bare i danmark men

herre mike legarth

det var en god idé at at danmark tilsluttede sig europagten

en god idé for danmark

folkeafstemning

derfor synes vi

lang dialogperiode med den danske befolkning

i september to tusind

for landene der er medlemmer medlemmer

er jo bare en overbygning på det og det giver faktisk danmark åbenlyse fordele at vi nu i fællesskab aftaler det her med hinanden

øget forståelse for at der er nogle økonomiske rammer der skal overholdes og det kommer danmark til gode

jo dem der først tiltræder de ting der er nødvendige og nu kan vi så sikre at

det gør at ikke bare danmark bliver mere konkurrencedygtigt men at alle landene i europa bliver mere konkurrencedygtige

der ikke opstå en situation hvor vi skal betale nogle store regninger

det vi forsøger at tage i opløbet med det her

jo virket så fantastisk indtil nu forstår jeg på pointen det var den ene ting den anden ting er

den her konkurrenceevnepagt har ikke nogen indflydelse på

der er jo ikke nogen juridisk bindende aftaler det her er en overbygning på noget

gøre at der ikke skal betales så store renter for eksempel fra danmarks side når vi låner penge fordi der er større tillid

i stedet for at bruge pengene på at betale renter og det kan vi så også håbe

nogle flere lande vi har jo set lande i sydeuropa som

plukke fra og så for at man ikke havner i en situation hvor deres rådighedsbeløb hovedsagelig vil gå til at betale renter

en finanskrise der har slået hårdt den finanskrise ikke er opstået her den er vi blevet ramt af ligesom alle mulige andre lande er finansudvalget har netop været på rundrejse i lande i europa hvor jeg har deltaget først

muren og har haft en negativ vækst og hør nu efter vil

nogle helt andre forhold end vi taler om i danmark der kan man virkelig tale om en befolkning der lider derefter har vi været i irland som jo også har været tæt på statsbankerot

derfra og england med david cameron i spidsen gennemfører en hestekur for at få

sagen er at vi er blevet ramt af en række ulemper som har kostet nogle penge men så

for at lempe den økonomiske krise over for

det tager vi det fulde ansvar for til gengæld er det også os der

sf og taler om at regeringen har ført en uansvarlig politik

det underskud vi nu har mens svaret fra sf er brug flere penge vi har en gældssituation en håbløs gældssituation og de

sf ikke adressere de tror at man kan betale gæld med gæld men prøv lige ud til den almindelige befolkning og fortæl at hvis man har underskud i familieøkonomien med flere tusinde kroner om måneden så kan man løse det ved at stifte mere gæld

det er da derfor der nu her i valgkampen bliver to reelle

rød blok der vil føre danmark ud over afgrunden

blå blok der fører en ansvarlig politik så der er en fremtid for danmark svaret burde være

ordveksling det uansvarlige i den politik der er ført i danmark i de senere år er jo den stærke forringelse af konkurrenceevnen der har fundet sted men lad det nu

lad det også være sagt med det samme at det radikale venstre stemmer for

realiteten i den såkaldte konkurrenceevnepagt er efter vores opfattelse at der her føjes endnu et led til bestræbelserne

landenes økonomiske politik stats og regeringscheferne skal nu også ind i arbejdet

skal ikke være dem der kun

stats og regeringscheferne får et større ansvar end før for at deres lande kan leve op til målsætningerne for den økonomiske politik de vælger så selv hvilke midler de vil tage i brug for at nå målene det er klart nok og jeg tror at intet europæisk land ville finde sig i at man skulle have foreskrevet hvilke midler man skulle tage i brug man kan så spørge

gøre en forskel at stats og regeringscheferne får et større ansvar det kan vi jo ikke vide med sikkerhed blandt andet også fordi der er stats og regeringschefer der

uden videre har et flertal for deres politik de skal hjem i deres parlamenter for at få tilslutning til det

dokumenteret det er ikke bare en påstand

dokumenteret ved udviklingen især i grækenland og irland at koordineringen af den økonomiske politik internt ikke har været tilstrækkelig

lande her der er landet i en forrygende gældskrise som for alvor truer velfærden i

velfærd og levefod

at undgå at andre lande skal komme i den situation

bedre koordinering er nødvendig så man også tidligere

identificere en farlig udvikling for det radikale venstre er det helt naturligt at danmark

være med fra starten vi kan slet ikke se noget klogt

noget fint i at vi skulle vente udsætte beslutningen om at være med i konkurrenceevnepagten jeg mener det er klogt og helt logisk som følge af den

at vi er med fra starten vi har jo en anden valutakurspolitik end sverige

og storbritannien vores valuta flyder ikke den er låst fast i forhold til euroen

hvad der skulle være vundet ved eller hvad der skulle være klogt ved at vi skulle udskyde en stillingtagen til en bedre koordinering

de økonomiske politikker

efter min opfattelse er euroforbeholdet overhovedet ikke i spil i denne sag dem der påstår det burde gøre sig den ulejlighed i det mindste at fremføre

hvilke beføjelser der med danmarks tilslutning til pagten her overlades til eu hvilke beføjelser danske myndigheder overlader til eu ved den beslutning vi her træffer

på det og jeg synes at dem der vil argumentere på den led

gøre sig umage med en argumentation

til de tidligere ordførere at der er en der ligesom siger at det her

sådan forstod jeg ordføreren men

men det kan godt være at man tidligere havde identificeret faresignalerne og dermed taget fat på det

indføre nogle sanktioner mod de lande

have kunnet forhindre det der er sket i sydeuropa

med denne koordineringsmekanisme

til europagten følges ad

sammen med dansk folkeparti og enhedslisten

at sige skulle vi nu ikke

ligger næsten elleve år tilbage hvor danskerne sagde nej til

nu ind og laver nogle nye regler som herre

formulerede det som man så synes at vi skal følge i stedet for at

vi vil foretrække at man kæder det fuldstændig sammen

stemme samlet om en tilslutning til euroen og europagten

vil det kunne man i det mindste have afsat ordentlig tid til at diskutere det her med den danske vælgerbefolkning det er jo sådan at det det her

tysk fransk forslag som i en modificeret udgave

kommet frem og som folketinget så på ganske ganske få dage man kan nærmest ikke engang sige uger selv om der dog er

via et møde i folketingets europaudvalg i går på trods af at

tre partier ihærdigt har forsøgt

mente vi at det var meget vigtigt

ned i folketingssalen så skulle de ikke bare puttes i et udvalg

fra socialdemokraterne sf og de radikale at den holdning

synes ikke længere at de særlig vigtige ting skal diskuteres her i folketingssalen det er fint nok at det foregår i et udvalg jeg beklager at liberal alliance ikke er repræsenteret i europaudvalget

ikke har mulighed for at deltage i diskussionen der men jeg synes også at en diskussion af den

folketingssalen og ikke i europaudvalget man kunne jo

betænkningsafgivelsen til efter

i europaudvalget i går man vidste jo at den her debat

jeg ved ikke rigtig hvorfor man er så forhippet på at være med i europagten og

fremgår af den argumentation der har været lad det være

nogen misforståelser

mener at danmark skal med

har styr på deres økonomi men ikke før og vi mener at en tilslutning til euroen

hænger uløseligt sammen eftersom vælgerne ikke vidste at der ville komme en europagt da de stemte om euroen i september to tusind derfor står vi bag det fælles forslag til vedtagelse

konkurrenceevnepagten

herre per clausen sige at den fremstilling han giver

efter min mening er noget forvrænget og derfor vil jeg godt lige erindre om at konkurrenceevnepagten er en politisk

at den økonomiske politik

fremhæve at løn og arbejdsmarkedspolitik er et nationalt kompetenceområde og det rokkes der ikke ved

afskaffelse af det forbehold kræver en folkeafstemning og det ændrer konkurrenceevnepagten ikke noget

spørgsmål om

antydet at der er noget lusk med

eurolandene præsenterer på det europæiske råds møde her i morgen og i overmorgen pagten hvor de beder landene uden for euroen om at meddele om de ønsker

deltage i denne pagt det har regeringen set på og regeringen finder at intentionerne i konkurrenceevnepagten ligger i tråd med og i stærk forlængelse af danske interesser

tråd med vores økonomiske politik vi deler nemlig målene om at vi skal have styrket konkurrenceevnen at

styrket finanspolitisk holdbarhed og styrket finansiel

vi vurderer det som en styrke at disse spørgsmål sættes på dagsordenen for stats og regeringschefernes møder det er

en god ting at de skal drøfte en sund økonomisk udvikling i euroområdet at de skal drøfte en ansvarlig og holdbar økonomisk politik i euroområdet og vi har en interesse i at eurolandene

intet flyttes fra det enkelte land til eu og da det er i en stærk

være med alle steder hvor der drøftes forhold

har vi besluttet at tilslutte os pagten på rådsmødet her torsdag fredag og vi er glade for at et flertal i folketinget deler vores opfattelse det er naturligvis den til enhver tid siddende regering og dens parlamentariske grundlag som fastlægger danmarks økonomiske politik men det der er fælles for både regering og opposition er reglerne i vækst og

regler som siger at underskuddet ikke må overstige tre procent af bnp og at ømu gælden ikke må overstige tres procent af bnp det er dette som danner baggrund for de henstillinger som eu landene får om at konsolidere

og disse henstillinger gælder jo

og det ændrer konkurrenceevnepagten

i ly af krigen i libyen intet kan være mere forkert denne pagt er lagt åbent frem

drøftet i pressen processen har været kendt og vi har drøftet det i folketinget

afvise påstande om at vi lusker dette igennem det er en åben og fuldt ud demokratisk proces som ligger til grund for beslutningen

det her er en åben demokratisk proces som så har varet tolv

anser politikeren herre claus hjort frederiksen

håber jeg da også vil præge den her aftale men det der er kendetegnende ved en politisk aftale er jo

følger de intentioner der er i aftalen

det er jo forskellen på en juridisk forpligtende aftale og en politisk forpligtende aftale men der skal da ikke være nogen tvivl om at jeg mener at en politisk forpligtende aftale er moralsk og personligt forpligtende og at man ikke bare kan give sit ord sådan i øst og vest og så rende fra det men de hårde kendsgerninger er at der jo

jeg ser jo ligesom ministeren åbenbart gør det sådan på at det altså er en bindende aftale det her er en aftale vi laver med eu om hvordan vi skal håndtere vores økonomiske situation

men vi havde også en i forvejen i vækst

man ser i de sydeuropæiske lande kunne være undgået hvis man

har støttet regeringen igennem ti år fordi vi støtter den økonomiske politik jeg kan jo så sidde og sige at jeg

en ansvarlig økonomisk politik men jeg mener principielt det er landene selv der bør beslutte det og ikke

kæmper med og derfor er det

ikke en bestemt model der tromles ind over alle

drøftelser vil jeg godt sige til fru pia adelsteen igennem længere tid

tankerne omkring den her pagt kom jo frem i oktober måned sidste år og vi har ved forskellige lejligheder drøftet

indholdet kunne være og vi har fulgt processen så jeg synes ikke det er en rigtig beskrivelse at give

er dukket op her her på det seneste og at det er noget vi lusker igennem jeg mener klart at det med her pagt falder

medvirke fuldtonet i drøftelser af forhold internationalt i eu som påvirker danmark

at få et klart og fornuftigt svar på selv om jeg har stillet det skriftligt og stillet det til både finansministeren og statsministeren mundtligt

det er blevet sagt fra finansministerens side at fordi europagten ikke er et juridisk dokument men kun en politisk aftale

eu’s finanspolitiske regler som de er fastlagt i stabilitets og vækstpagten til national lovgivning hvordan vil ministeren gøre det uden

i danmark i dag som vi skal

i europaudvalget og i folketinget så det er selvfølgelig klart at det der følger af

er der juridiske forpligtelser og juridiske sanktioner knyttet til det der jo er det særlige ved konkurrenceevnepagten er at det er en politisk aftale

en aftale om at stats og regeringscheferne sætter sig rundt om bordet

diskuterer de udfordringer som vi alle sammen har med hensyn til konkurrenceevne finansiel stabilitet

deres bud på hvad de vil gøre

tænk det synes jeg er en rigtig rigtig fornuftig ting men konkurrenceevnepagten ændrer intet ved reglerne i

er jo juridisk bindende

forstår spørgsmålet så vil

om han heller ikke har erindring om at han i europagten

og at det er en pligt man får når man tilslutter sig

ikke er vidende om at det er det der står i

betingelser for at komme med i europagten som er soleklar det er rigtigt at man kan gøre

kan vælge at lave den danske grundlov om eller han kan vælge at lave en budgetlov eller han kan muligvis gøre noget tredje eller fjerde men det er en kendsgerning

lovgivningen i alle landene med en lovgivning som klart fastlægger

identificeres om et land har et problem med at

man skal diskutere de her ting

også diskuteret og det står tydeligt at der

nogen juridisk forpligtelse i eu reglerne til at gennemføre en budgetlov regeringen finder af andre grunde at det er en meget fornuftig ting og derfor har har vi foreslået at gennemføre en budgetlov

hvor han netop også understregede

en forventning om

ønsket om at træde ind i eus konkurrenceevnepagt

har vi jo det tilfælles at vi føler og tager et stort ansvar for landets økonomiske situation jeg kan jo beklage at det er i modsætning til fru pia olsen dyhrs parti som ikke deltager

et lidt større engagement i

efterleve reglerne man sådan er livet jo så forskelligt der er jo ingen sammenhæng mellem at man er er eu tilhænger

og så ønsket om at føre en ansvarlig økonomisk politik

underskud på de offentlige finanser på firs milliard kr

mene er økonomisk uansvarligt

nu ligge det her handler om eus konkurrenceevnepagt

jeg har hørt det flere gange også fra herre ole sohn der synes at det er stærkt betænkeligt at vi kører med et underskud men det at vi var gældfri da krisen ramte os i to tusind og otte gør jo netop at vi har den økonomiske handlefrihed at vi kan skaffe danskerne så gelinde og så skånsomt igennem den her krise som muligt men jeg kan forstå at fru pia olsen dyhrs recept er at vi i år skulle spare ni og halvfjerds milliard kroner tænk det ville jeg synes var alt for hårdt over for

fra folketingets talerstol benægter at det fremgår af europagten at man skal lave en eller anden form for lovgivning en budgetlov en forfatningsændring eller noget andet som sikrer at eus økonomiske

noget af det der fremgår mest tydeligt af

op igen og igen og igen indtil vi kan få en forklaring på hvordan det kan være sandt

bare sige at ministeren talte om manipulation i forbindelse med mine indlæg jeg tror at ministeren er langt på den anden side af manipulation når han benægter baggrunden for

det er vel i grunden når alt kommer til alt

hver gang vi kommer til det politiske indhold i europagten så forsøger man at flytte sig væk og beskrive det her som om det er politisk neutralt det har så den charme kan jeg forstå på flere af tilhængerne at det vil give danmark gode muligheder for at påpege mangler i andre europæiske landes økonomiske politik hvorimod det naturligvis vil stille danmark fuldstændig frit til at føre den politik man har lyst til fra de borgerlige partiers side tilføjes det altid med hensyntagen til stabilitetspagten underforstået at det man så ikke siger så tydeligt nu

økonomiske politik af eu vil blive dømt for at stride mod stabilitetspagten

når man ser på hvad der er det reelle politiske indhold i europagten det reelle politiske indhold i europagten er at man ganske nøje beskriver en problemstilling en forståelse af problemstillingen som svarer til den politiske opfattelse vores nuværende regering og flertal i folketinget har derefter går man i gang med med stor omhu

relativt grundigt at redegøre for hvordan man kan bruge en række af de redskaber som vi har set udfoldet i danmark som vi har set udfoldet i andre eu lande

så klart siger det er også dem der skal bruges fremover

europagten som sådan en erklæring om at vi bare fremover skal snakke sammen om den økonomiske politik i eu

vil være meget uklogt at satse på forholder sig på den måde så diskuterer man forholdet

euroforbeholdet vi får jo heldigvis i april måned en debat om euroforbeholdet set i forhold til den lange række af forandringer der sker i styringen af eu politikken og den økonomiske politik i medlemsstaterne

se om man stadig væk vil fastholde det synspunkt at forbeholdet opretholdes uantastet

jeg ud fra fru pia olsen dyhrs beskrivelse af hvad euroforbeholdet indeholder allerede nu se store vanskeligheder med at sf

man kan støtte alle de tiltag der sker i eu uden at komme i konflikt

men det vil vi vende tilbage til det bliver en spændende debat når vi kommer så langt

hastværket i den her sag om det er ønsket om

tilfredsstille merkel og sarkozys forventelige krav om at man hurtigt viser at man er i stand til at rette ind og makke ret og tilslutte sig europagten eller det er ubehaget ved hvad der kunne ske hvis den danske

der driver hastværket ved jeg ikke under alle omstændigheder betyder det i hvert fald at der træffes en forhastet beslutning uden at den danske befolkning er blevet spurgt og det synes jeg er skidt men jeg kan love

til at diskutere den her og andre problemstillinger

forhandlingen sluttet

om de fremsatte forslag til vedtagelse

vi har så vores debut her i den offentlige debat med hinanden

jeg har stillet til undervisningsministeren lyder således hvorfor vil ministeren ikke give kommunerne frihed til at etablere helhedsskoler sådan som både uddannelsesforskere socialdemokraterne di og dansk erhverv peger på for at løfte fagligheden i folkeskoler som har lave afgangsprøvekarakterer blandt andet fordi eleverne kommer fra hjem med et lavt

også gøre folkeskolen bedre det er jo

og som vi jo er fælles

initiativer som er nævnt

andet at udvide indskolingen med en seks timers sammenhængende skoledag og det er jo

at nogle af de elever

heldigvis for en gangs skyld ikke handler om tal og ting og sager det handler om et skolesyn det der ligger i helhedsskolen er at

besluttet skoledagen er blevet kortere og kortere fordi der er skåret på timetallet

institution typisk fra klokken otte om morgenen og måske til klokken tre fire om eftermiddagen

det giver pludselig nogle helt nye muligheder for at man kan lave leg læring og undervisning på kryds og tværs igennem dagen det betyder at man kan have nogle praktiske fag som er gledet helt ud af folkeskolen især jo

ind som en løbende del af dagen for det det som fritidshjemmene har er at de for eksempel har værkstedsfaciliteter de har også nogle pædagoger som arbejder med de praktiske fag på en anderledes måde

idræt motion bevægelse som en løbende ting i

dagen ikke opdelt kun i idrætstimer fordi man også har de muligheder som der ligger i sfo’en

summa summarum betyder det at man løfter fagligheden

få skoler der har fået dispensationen til at lave helhedsskole har rigtig gode faglige resultater

der er grunden til at regeringen er så skeptisk over for en skoleform der dokumenteret løfter fagligheden gennem en mere spændende dag fordi man får flere timer hvor lærere og pædagoger samarbejder om

hvad er det der er problemet ved det

undervisningsministeren sige er at man lægger vægt på frihed

det er en af grundene til at vi gerne vil give frihed til

ministeren forholde sig til er hvorfor dog ikke give den frihed til kommunerne så de kan etablere skolerne og det andet er

hvis man kigger på de skoler som der er

at er at det fjerner muligheden for at man selv kan vælge hvad man vil i sin fritid

alle folkeskolens problemer løses ved at give kommunerne

en stærkere faglighed som også er finansieret som er finansieret

jo netop noget der trækker i fuldstændig samme retning og det synes jeg er

haarder som sidder ved siden af den nye undervisningsminister for det fremragende arbejde som strandgårdskolen laver med integration af børn med anden etnisk baggrund end andet fordi de arbejder med dansk som andetsprog på tværs af alle fag også i matematik og

og det giver dem nogle muligheder for at de kan lave nogle undervisningsforløb der fanger den her gruppe elever langt bedre

at forholde sig til det som er regeringens egen dagsorden nemlig frihed til at gennemføre undervisningsforløb der virker

undervisningsforløb der virker

hele dagen hvorfor er det at venstre og undervisningsministeren ikke vil give dem frihed til at etablere

det er lige præcis også derfor vi har præsenteret

det tager afsæt i en

plus at vi jo så lægger op til at de andre initiativer som

det næste spørgsmål spørgsmål to er stillet til indenrigs og sundhedsministeren af fru liselott blixt

et symptom der har en eller flere bagvedliggende årsager kroniske smerter kan forårsages af flere forskellige lidelser for eksempel gigtsmerter smerter efter neuroskader fibromyalgi kronisk hovedpine med mere kroniske smerter må derfor betragtes som et symptom og ikke

diagnose årsagen eller årsagerne til de kroniske smerter bør så vidt muligt afdækkes for at sikre patienten den rette vejledning behandling og rehabilitering og i sidste ende eventuel tilkendelse af hjælpemidler og pension

er opdelt i større grupper for eksempel infektionssygdomme kræft sygdomme i bestemte organer medfødte sygdomme og ulykker hver gruppe er atter inddelt i et antal diagnoser der beskriver sygdommene altså beskriver sygdomme og ikke syge mennesker diagnose af en sygdom giver et fingerpeg om hvilken behandling der bør iværksættes denne sammenhæng gør sig ikke gældende for kroniske smerter hvor årsagerne som sagt kan være mange

fra operation til psykologhjælp kernen i mit svar er altså at kroniske smerter ikke er

og adfærd som jævnligt opfattes som abnorm er en forventet respons på en smertefuld stimulus betinget af central sensibilisering problemet med det her er at smerter er mange ting det kan være en fibromyalgi det kan være

hold i ryggen det kan være gigt det kan være mange ting

nogle af de smertepatienter hvor man har svært ved at

folk der går ud af arbejdsmarkedet og som er på sygedagpenge

at der er bred enighed internationalt om

whos internationale sygdomsklassifikation icd ti

og der er kroniske smerter altså blevet karakteriseret som et symptom med en eller flere bagvedliggende årsager

ikke en diagnose og ikke en sygdom men hvis der er en sygdom som hovedsagelig består af smerter fantomsmerter

jeg da ikke udelukke at der også kan være en sygdom og en diagnose som hedder noget med smerter men det normale er at smerter betragtes som symptomer det har jeg lidt svært ved at lave om

i det gode internationale lægevidenskabelige selskab

klogt at holde sig til de definitioner

siger at det er et symptom da jeg mener at det

falder til ro og faktisk får mindre smerter og måske også kan komme på arbejde

at man udlagde det på en anden måde så mit afsluttende spørgsmål vil være om ministeren er villig til at se på det her

kan være en trøst og en vej til at kunne leve med smerterne at man får at vide

visse patienter som

og at det er et velkendt fænomen og så videre det tvivler jeg ikke på og jeg synes heller ikke at den måde at tackle smerteplagede patienter på strider mod det jeg siger vedrørende whos internationale sygdomsklassifikation der er jo ikke noget i den klassifikation som forhindrer at man tager patienter med smerter meget alvorligt det kan man jo godt gøre uden at man betegner det som

sygehusbehandling har udtrykt ønske om at blive henvist til et bestemt sygehus eller en bestemt afdeling patienterne har mulighed for at vælge behandling på de specialsygehuse der er nævnt i sundhedslovens

hvor blandt andet filadelfia er nævnt så længe der er plads inden for de såkaldte fritvalgsrammer det vil sige de økonomiske rammer

er fastsat for hvert af disse sygehuse inden for disse økonomiske rammer behandles både patienter som selv har udtrykt ønske om behandlingsstedet og patienter der

har for patienten kun betydning for i hvilket omfang man er berettiget til befordring eller befordringsgodtgørelse for fritvalgspatienter gælder at man er berettiget til den befordring eller befordringsgodtgørelse man ville være berettiget til ved behandling på det sygehus som regionen ville have henvist til

hospitalet har en række specialiserede behandlingstilbud inden for neurologien jeg er dog kun bekendt med en enkelt funktion hvor hospitalet ifølge sundhedsstyrelsens specialevejledning er det eneste i landet for langt de fleste patienter på filadelfia er der

faktisk andre steder i landet med samme funktion jeg vil godt benytte lejligheden til at slå fast at epilepsihospitalet efter min mening bør fortsætte sin virksomhed til glæde for danske epilepsipatienter der arbejdes i øjeblikket med at finde løsninger der kan sikre at det kan køre videre inden for trygge faglige og økonomiske rammer og jeg vil appellere til at det arbejde går hurtigt af hensyn til både patienternes og personalets tryghed

som man ellers bruger til patienter med epilepsi og pludselig var rammen jo så opbrugt og det vil sige at man

dreje nøglen om første april

da det er det eneste sygehus vi har i danmark som har denne specialviden

kunne vi ikke specificere det lidt bedre

regionerne ikke næste gang prøver at lægge noget andet ind

på de andre områder er der flere steder at vælge imellem jeg vil også godt understrege at inden for de økonomiske rammer de såkaldte fritvalgsrammer er der altså plads til et frit valg og der behandles jo altså både patienter der selv har udtrykt ønske om at blive behandlet der og patienter der ikke har det

det kan godt være at spørgeren synes den ordning

hvor jeg synes det går galt i byen er jo netop når vi ser patienter og personale

dem der bliver holdt som gidsler i en sag hvor man ikke kan finde ud af at forhandle region og sygehus imellem og

ligesom får nogle sager hvor man er bange for at man

lukke det hele og personalet står uden arbejde og patienterne ingen steder

det problem jeg godt vil have at man ligesom får taget op enten ved en god snak med regionerne eller få lavet nogle aftaler så vi ikke ser en situation hvor patienter

bange for ikke at kunne få den behandling som de

for et af disse § ni og halvfjerds stykke to hospitaler som for eksempel kunne være epilepsihospitalet filadelfia så vil regionerne selvfølgelig skulle kompenseres for de merudgifter som man derved pålægger regionerne den kompensation indgår så i bloktilskuddet til regionerne og så skal specialsygehuset indgå en økonomisk rammeaftale med beliggenhedsregionen og så videre så selvfølgelig kan man forhøje fritvalgsrammen

man kan næsten alt hvad man gerne vil men det har altså økonomiske konsekvenser og skal forhandles

det kommer så til at gå ud over de patienter som er vant til at komme der eller dem vi har påtænkt skal have gavn af den ordning

imødegå problemet med nyfødte der hospitalsindlægges på grund af ernæringsproblemer eller gulsot og i så fald hvilke

sundhedsordninger herunder sundhedsplejerskeordningen det er regionernes og kommunernes ansvar at tilrettelægge og koordinere svangreomsorgstilbuddene til de nybagte forældre og deres børn der har i den seneste tid været

om serviceniveauet for svangreomsorgen jeg har selv deltaget i den debat i en morgen tv udsendelse og det blev også debatteret her i salen i november og som jeg dengang oplyste har sundhedsstyrelsen anmodet alle regioner om en kortfattet redegørelse hvor regionerne skal beskrive det nuværende tilbud herunder fødselsforberedelse jordemoder under fødslen barselstilbud samt på hvilke punkter fødestederne muligvis ikke lever op til anbefalingerne for svangreomsorgen sundhedsstyrelsen har desuden anmodet kl

landsforening om en status for hvordan kommunerne lever op til anbefalingerne for svangreomsorgen herunder tidspunktet for sundhedsplejerskens første besøg kortlægningen fra sundhedsstyrelsen er lige på trapperne jeg regner faktisk med at få den i denne uge

modtage et resultat så der bliver klarhed over i hvilket omfang der eventuelt kan være behov for justeringer eller for at indskærpe anbefalingerne det ville jo være rigtig ærgerligt hvis der opstår en kamp om opgaverne mellem kommuner og regioner det vigtigste for alle må være at sikre at de nybagte familier får den hjælp og rådgivning som de har brug for det er jo i visse tilfælde regionen som skal

sørge for at nybagte forældre kan klare deres lille barn men på et tidspunkt overgår det til kommunen og her skal vi undgå

indlevere en kortfattet redegørelse inden den tiende januar to tusind og elleve jeg går ud fra at de har levet op til deres del af aftalen desværre er ministeriet og styrelsen så stadig væk i gang med arbejdet selv om det nu er længe siden at vi skrev den tiende januar to tusind og elleve

det som vi så nu for nylig har fået

næsten en tredobling af antallet af nyfødte der bliver genindlagt på sygehusene fordi

det der er sket er at vi har set nogle voldsomme besparelser

de fødende bliver udskrevet

besparelser i forhold til det kommunale forebyggende sundhedsarbejde

der bliver færre besøg fra sundhedsplejersken

ministeren tillade at de anbefalinger som man har fra sundhedsstyrelsen og som er nogle meget klare anbefalinger

ikke bliver overholdt og hvornår er det så at grænsen er nået hvornår er det at ministeren vil tage ansvar

den nybagte familie og ikke mindst for deres

fra sundhedsstyrelsen allerede var ankommet til mit bord det er den ikke men den er altså lige på trapperne og derfor

synes jeg det må være rigtigt at jeg

afventer redegørelsen for hvor stor en afstand der er mellem sundhedsstyrelsens anbefalinger og praksis ude i hjemmene og i kommunerne før jeg begynder at sige hvad jeg vil gøre jeg kan bekræfte at hvor det tidligere var to procent

sker der

sker en lille vækst

jeg synes også det er utilfredsstillende

i region syddanmark hvis vi kigger på genindlæggelser med børn der bliver indlagt senest otte og tyve dage efter

kommet til verden er stigningen

to hundrede og tredive procent det er en voldsom stigning dertil kommer de børn der

på to hundrede og otte og firs

en tredobling vi kan også tage det i antal børn der er det altså også rigtig mange børn det her handler om og det er et meget alvorligt problem men spørgsmålet var jo hvilke tiltag ønsker ministeren at tage for at løse

det her problem jeg kan forstå at man først vil undersøge om det

i efteråret om hvad

viser sig ude i kommunerne og regionerne at anbefalingerne

gøre sundhedsstyrelsen har

til sundhedsstyrelsens anbefalinger

vil jeg tage stilling til om vi skal gøre noget ved sagen sundhedsstyrelsens anbefalinger er klokkeklare der tilbydes to besøg af jordemoderen hvoraf det første besøg må finde sted i hjemmet en

sundhedsplejersken aflægger besøg hos familien på tredje eller femtedagen efter fødslen og ved de besøg fokuserer sundhedsplejersken selvfølgelig på barnets trivsel på amningen og på familiedannelsen der er en meget omfattende vejledning

på ganske mange sider det må være over hundrede sider hvor der ikke er overladt noget til tilfældighederne så der er jo ingen tvivl om hvad det er man skal gøre problemet er hvis man ikke gør det og det får vi nu i denne uge en beskrivelse af og så vil jeg tage stilling til hvad der skal gøres men jeg er enig med den socialdemokratiske formand for regionernes sundhedsudvalg ulla astman i at løsningen

syddanmark og i odense hvor jeg bor er det sådan at fødeplanen for regionen siger at man får telefonisk

to dage efter at man har født ambulant

og det er sådan i odense kommune at man lige nu har skåret antallet af besøg fra sundhedsplejersken ned fra de anbefalede fem besøg til fire

virkeligheden og det er jo det vi har

her i folketingssalen

så skal vi gerne tage fat i det når der nu kommer dokumentation for det men vi har allerede fået dokumentation

konsekvenser for barnet at amningen ikke kommer ordentlig

en tredobling i region syddanmark

antallet af børn der bliver indlagt det her er et meget alvorligt problem og ministeren har i dag ikke kunnet komme med nogen konkrete tiltag

er det naturligt at jeg afventer den analyse før jeg siger hvad jeg vil gøre og så er jeg altså ikke kun minister for region syddanmark jeg er det for hele danmark og der er væksten

det er for meget og det er alvorligt hvis amningen går i skuddermudder fordi der ikke gives den rette vejledning

jeg glad for at sundhedsstyrelsens anbefalinger er så klokkeklare

jordemoderen og det første bør finde sted

to dage efter fødslen og på tredje eller femtedagen besøg af sundhedsplejersken det er anbefalingerne og rundspørget

jeg tage stilling til om der skal gøres noget og hvad

af nyfødte der indlægges med ernæringsproblemer eller gulsot hænger sammen med at der er skåret ned på den tid forælder og barn er indlagt efter fødslen samt de kommunale nedskæringer der sker i det forebyggende sundhedsarbejde og på besøg af

i antallet af rene genindlæggelser men det er rigtigt at der samlet set er sket en stigning i antallet af kontakter efter udskrivelsen

en konkret sundhedsfaglig vurdering hvorvidt en gravid kvinde kan føde ambulant og hvornår en nybagt mor og et

nyfødt barn kan udskrives det må forventes at de kvinder der føder ambulant vurderes at være i stand til at sikre det nyfødte barns trivsel efterfølgende det er jo som bekendt en læge der vurderer om kvinden er klar til at komme hjem som nævnt for lidt siden er det regionernes og kommunernes ansvar at tilrettelægge og koordinere svangreomsorgstilbuddene

får jeg en redegørelse fra sundhedsstyrelsen som har kortlagt området så får vi klarhed over hvad der skal gøres jeg vil gerne gentage at jeg er enig med ulla astman som er regionernes sundhedsudvalgs formand i at vi ikke på baggrund af den debat der har været skal springe til at forlænge liggetiderne generelt for fødende for det

generelt i dansk sygehuspolitik at vi skal forsøge at afkorte liggetiderne det er jo ikke altid nogen

ministeren ønsker at anbefalingerne skal følges når når ministeren

nu gang på gang siger at der er tale om en lille stigning så synes jeg bare at vi skal tage

fem og tres i to tusind og fem i to tusind og fem

en og tredive børn der blev indlagt inden for otte og tyve dage

i to tusind og ni var det tal steget til hvis vi først tager

en og tredive var tallet steget til tre tusind syv hundrede og syv og halvfjerds børn jeg synes ikke at det her er en lille procentstigning

siger at det er regionerne og kommunerne der har ansvaret for den her store stigning så må jeg sige at det passer simpelt hen ikke det er jo sundhedsministeren

det er jo sundhedsministeren der bør kunne garantere den kvinde der har termin her i to tusind og elleve at hun kan føde trygt og godt og spørgsmålet er om ministeren ønsker at give sådan en garanti

er på vej med en kortlægning og med tal som er nyere end dem som spørgeren her kommer med så tror jeg ikke

er der lige nu sker ude i regionerne og i kommunerne og jeg tror at alle som har oplevet at blive forældre inden for de

seneste år kan nikke genkendende til den her udvikling

og mange mange andre kan nikke fuldstændig genkendende til den her udvikling

sandheden er jo at vi har en regering der ikke handler særlig meget i de her dage og slet ikke på det her område vi har diskuteret det siden efteråret

om ministeren ønsker at disse anbefalinger skal

jeg man skal sige det klart og tydeligt sådan at

forstå hvor urimelig spørgerens indledning er

på spørgsmålene i dag har jeg spurgt om hvilke tiltag ministeren ønsker at tage ingen kan jeg forstå

som et problem tallene viser klart og tydeligt at der er sket en tredobling

indlæggelser af børn nyfødte der bliver indlagt med ernæringsproblemer fordi de bliver udskrevet for tidligt fra sygehuset inden amningen kommer i gang fordi

levet op til sundhedsstyrelsens anbefalinger de kommunale sundhedsplejersker er

det er det som jeg synes har været meget meget tydeligt

vi kan sikre at familierne får en en tryg start og at sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver taget alvorligt

og at jeg er meget interesseret i at

eller ikke bliver fulgt og hvis det viser sig at de i betydeligt omfang ikke bliver fulgt så skal jeg naturligvis

for området er vigtigt det er vigtigt at amningen ikke går i stå på grund af at der mangler vejledning det er vigtigt i den første tid på sygehuset og det er vigtigt i den første tid derhjemme så jeg forstår ikke spørgerens

det næste spørgsmål spørgsmål seks er til beskæftigelsesministeren af fru yildiz akdogan

afskediget fordi de vil holde barsel med deres børn derfor har vi også indført særdeles vidtgående regler som skal sikre håndhævelsen af rettighederne i forbindelse med både graviditet og barsel for det første

at afskedige en medarbejder på grund

eller barsel efter ligebehandlingslovens regler for det andet er der en streng og omvendt

i sådanne sager og det vil sige at det er arbejdsgiveren der skal bevise at en afskedigelse ikke har noget med medarbejderens graviditet eller barsel at gøre for det tredje er der igennem retspraksis fastsat meget store

og det er godtgørelser der ligger imellem

og tolv måneders løn og for det fjerde

som føler sig forskelsbehandlet på grund af barsel

ligebehandlingsnævnet til gratis prøvelse

meget nøje har jeg iværksat en årlig høring af arbejdsmarkedets parter

afskedigelser af gravide og lønmodtagere

barsel beskæftigelsesministeriet har således meget detaljeret kendskab til udviklingen af sagerne siden to tusind og fem

mener jeg at de nævnte initiativer er tilstrækkelige til at sikre lønmodtagere den nødvendige beskyttelse imod uberettiget afskedigelse på grund af

man kan tage i brug når der sker en så uretfærdig behandling af en far der måske har lyst til at tilbringe noget af sin tid med sit nyfødte barn men ikke desto mindre

altså nogle omstændigheder der gør at mange fædre ikke tør fordi der er

en risiko for at man kan gå hen og blive fyret der er stadig væk en meget meget konservativ kultur på de forskellige arbejdspladser som gør at mange

har for eksempel udtalt at de registrerer markant flere fædre

vi får i stigende grad henvendelser fra fædre der føler sig forskelsbehandlet fordi de tager barsel samtidig er der færre sager hvor

tilbage fra sidste år den samme tendens ses

del initiativer i gang og selv om der er nogle instrumenter man kan tage i brug så er det sådan at hk mener at meget få mænd tager barsel fordi

det samme gælder dansk magisterforening som også har været ude at sige at de mener at

så mener otte og halvtreds procent af mændene

der skal laves en øremærkning af barslen det kan måske hjælpe dem på vej hos dansk magisterforening er det hele halvfjerds procent af fædrene som mener at en øremærkning

sikre deres ret som fædre på jeg vil så

hvor fagforeningerne er meget bekymrede og

været vidne til en sag fra februar om en far der blev fyret fordi han valgte

synes ministeren ikke at barselloven skal kigges lidt efter i sømmene og synes ministeren ikke man skal

at antallet af afskedigelser faktisk er

sætter jo ikke tal på men

kunne skyldes at der er færre fædre der vælger at tage barsel det er der

fra fagforeningen der stiller spørgsmål ved bekymringen gør at der er færre fædre der vælger at tage barsel fordi risikoen for at blive fyret er til stede det kunne måske også være en forklaring på der et fald i tallene men når det er sagt

hun selv har været i gang med en undersøgelse og

og hun mente selvfølgelig at det ikke var i orden at mænd

brev ud til fagforeninger

at få kortlagt antallet af ligebehandlingssager

end tidligere bare lige for at nævne det det spørgsmål kommer vi så også tilbage til når spørgeren

andre fagforeninger

ministeren forhåbentlig også give mig ret i hvis man som far vælger at tilbringe noget af sin tid med sit barn men ikke tør gøre det fordi man kan risikere at blive fyret synes jeg da der er grund til bekymring

set lidt i lyset af det svar ministeren har givet eller mangel på samme synes ministeren

fordi de vælger at tage barsel synes ministeren ikke det er et problem

oppositionen ikke får netop det præcise svar som oppositionen ønsker

politiske forskelle i skoene at man ikke har svaret på spørgsmålene men sådan er verden jo altså ikke

man skal lave lovgivning på baggrund af en enkelt far det kan jeg så forstå at man mener fra socialdemokratiets side

nu lidt i tvivl om om man mener når alt kommer til

blandt andet det at vi se at man får en meget høj kompensation hvis det er sådan at man uretmæssigt er det sådan

gå yderligere i dybden med spørgsmålet når vi kommer til den tid hvor samrådet skal afholdes hvad angår danske mænd på barsel

sverige og norge det skyldes ikke mindst at man

til fædre danmark ligger nogenlunde på niveau med finland

der tilkommer kommende og nybagte

men hvor de dog kun har to og tredive ugers dagpenge til deling endelig

fjorten dage inden for de første fjorten uger efter fødslen jeg mener at

barselorlov viste da også at familierne

kunne vælge hvornår og hvordan

faderen ikke holder sin øremærkede barsel

men hvis ministeren synes at det er udvikling nok er

kritiserer mig for at jeg ikke accepterer svarene så kan

er et alvorligt problem vi registrerer det løbende det er forskellige fagforeninger fagforeninger der siger det

hk siger det der er en øget bekymring og der er også en bekymring omkring det manglende politiske initiativ når dansk magisterforening siger at halvfjerds procent af fædrene ønsker en øremærkning af barslen og næsten tres procent af hk’s mænd ønsker en øremærkning af barslen må der vel være en årsag til at de ønsker det tænker

et problem at vi har den her udvikling ikke mindst når man ser på

at vi altså sakker sindssygt meget bagud i forhold til fædrenes ret

tage barsel synes ministeren ikke at det er bekymrende med et tal der ligger et eller andet sted mellem seks procent

man ikke skal tvinge mænd til at tage barsel hvis man følger

nej synes jeg det synes jeg

også foregår her på christiansborg

når spørgeren siger at

politik brydes meningerne

for den her udvikling vi er i bund i forhold til andre

andelen af fædre der tager barsel

artikel der dokumenterer det

tres procent af mændene i hk siger at

sig en øremærkning af barslen synes ministeren så ikke at det er

lille smule respektløst ikke at lytte til hvad

tvinge nogen fædre ud i noget

have lov til at være fædre og tilbringe tid sammen

det er op til familien selv at bestemme hvordan barselorloven skal fordeles når vi kommer ud over den del af barselorloven som er

eu altså for eksempel de

fjorten uger umiddelbart efter fødslen

nogle enkelte fagforeningers side blandt andet

familier i danmark om barselorloven

der var tilfredse med den fleksible barselorlov

kigge på alle de andre undersøgelser der ligger man

jeg nævnte djøf dansk magisterforening hk

kigget på hvad de andre fagforeninger mener det er faktisk tre meget store fagforeninger der mener at der

der tager den største del af barslen og mændene tør ikke fordi kulturen og mentaliteten ikke er til det og der

rum til det den seneste case fra jyllands posten viser at når en far så endelig bruger den her mulighed så risikerer han at blive fyret

ikke være rimeligt at man som minister ikke kan se

problem

det da også lidt påfaldende at danske fædre er så dårlige til at tage barsel

de andre lande gad vide om det kan skyldes nogle strukturelle ting gad vide om det kan være fordi lovene er som de er i danmark i forhold til sverige eller norge bekymrer det slet ikke beskæftigelsesministeren at vi har nogle

jeg ønsker at flere fædre skal tage barsel

forskellige syn sagen det er også sådan at jeg har gennemgået en lang række muligheder man netop har hvis man som far føler sig diskrimineret en række muligheder som er ekstremt gode og som vi

man har mulighed for gratis

er en stor sikkerhed for at man som far der føler sig dårligt behandlet og uretmæssigt

at støtte den sygemeldte i at komme tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt kommunen skal blandt andet løbende holde opfølgningssamtaler med den sygemeldte

og situation den gode indsats i komplicerede sager

i at kommunerne giver en mere intensiv opfølgning det kan være tidligere og det kan være intensive samtaler og aktive tilbud

afklaring af den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage i job erfaringen viser at

de skal løbende have en hjælpende hånd af jobcenteret og støttes i at være aktive i den udstrækning de nu kan

en virksomhedspraktik eller en anden form for tilbud det er vigtigt at kommunerne udnytter de muligheder som de allerede har i

og en tidlig indsats og her vil jeg gerne sætte streg under individuel og tidlig

justere indsatsen i de sager hvor der undervejs sker

her som hun svarer

jeg har jo netop også spurgt ministeren om det her i et skriftligt

at kommunen skulle have lavet rundbordssamtaler og

skulle have taget kontakt til sandra petersens arbejdsplads

hun er delvis sygemeldt og det kan ikke ske uden at kommunen faktisk har været inde over men det jeg godt vil spørge om er om nogle af de ting som ministeren her nævner ville ændre ved det faktum at sandra petersen er faldet for to og halvtreds ugers loftet

at en tidlig og en meget aktiv indsats hjælper i rigtig mange sager jeg kan sige at jeg har været rundt

har man også relativt mange succeshistorier

sige at jeg har haft møde med kommunernes landsforening

hvor mange borgere der rundtomkring i de forskellige kommuner falder ud over varighedsbegrænsningen

ikke er rigtig dygtige

med til og der er også positive tilsagn fra kommunernes landsforening om at man meget gerne vil

når ministeren skriver i sit svar til mig

betydning for den her sag ville det have sikret at sandra petersen kunne

sygedagpenge ud over de to og halvtreds uger det nytter jo ikke noget at ministeren er rundt og samle en masse eksempler jeg spørger til den konkrete sag ville det have ændret noget i sandra petersens sag

det kan hverken spørgeren eller jeg vide men jeg kan bare konstatere at de kommuner

har meget stor succes det

så udmærket godt gå ind i en enkeltsag og det

enkeltsag det er ganske enkelt ulovligt

og

ligesom giver udtryk for at jeg skulle kunne bryde ind i en sag

må jeg ikke hvis jeg gjorde det ville spørgeren og

hvis der havde været rundbordssamtaler og jeg kan godt svare på spørgsmålet

beskæftigelsesankenævnet har taget stilling til det og de siger at

haft en betydning for sagens udfald så er det jo underligt at ministeren

det i et svar til mig om hvordan kolding kommune skulle have gjort i den pågældende sag

kan vi være tilfredse med at der er mennesker som sandra petersen som falder ud over kanten kan vi være tilfredse med at der er ni hundrede borgere i danmark som risikerer at stå uden økonomisk forsørgelse

at man for eksempel i sverige har indført

varighedsbegrænsning a la den danske fordi man har set hvor

hvad de svenske erfaringer siger de siger nemlig at

i alt for mange kommuner de her lidt vanskelige sager ligge og det betyder

ikke får en afklaring på deres situation jeg ved ikke om spørgeren er enig med mig i men det vil jeg næsten

at spørgeren er at noget af det vigtigste for et menneske

og derfor er det godt med en varighedsbegrænsning inklusive de

spørgsmål ni

kommunerne skal også løbende inddrage arbejdspladsen i opfølgningen over for den sygemeldte hvis det vurderes at være relevant dialogen med arbejdspladsen skal afdække mulighederne for at den sygemeldte

alle de relevante parter på samme tid det vil typisk være arbejdspladsen den praktiserende læge og eventuelt den faglige organisation særlig i komplicerede sager kan rundbordssamtaler være et rigtig godt redskab og jeg håber selvfølgelig at kommunerne vælger at bruge det hvis

have betydet at sandra petersen kunne have beholdt sine sygedagpenge det slår beskæftigelsesankenævnet fast og det tror jeg også at ministeren er enig med ankenævnet i så nævner ministeren sverige og jeg har også gransket

der er stor forskel på den danske lovgivning og

der faktisk en mulighed for at forlænge ved alvorlig sygdom som der ikke er i danmark

ministeren siger men jeg vil sige at man som kommune godt kan opfylde loven her uden at have gjort nok ét er paragraffer noget andet er at man skal huske at man har med syge mennesker at gøre og tænke sig rigtig godt om

eksempel rundbordssamtaler med relevante parter for det ved vi virker mener ministeren med det citat at der findes sådan en slags særlig hjerteparagraf som betyder at kommunerne rent faktisk kunne have ageret anderledes og sikret at der fortsat kunne udbetales sygedagpenge er det det ministeren mener

at forsvare en lokal formand

det er rent faktisk sådan

gjort nok som jeg også har sagt til jydskevestkysten

at men måske simpelt hen bare er blevet sendt i byen af et lokalt medlem af byrådet

og sagen er jo den at ministeren er taget hele den lange vej fra københavn til kolding og har mødtes med de her personer og har givet dem indtryk af at noget kunne være anderledes i deres sag den ene person siger jeg

nødt til at kæmpe så længe

nu tror jeg der sker noget spørgsmålet er hvad kan den borger forvente at der nu sker kan den borger forvente at der er noget der fører til at den borger kan få sygedagpenge og dermed få sikret sin økonomi nej det er der nemlig ikke de syv forlængelsesmuligheder kan ikke bruges og der ligger også en

mener ministeren ikke at den påkrævede kontakt fra kommunen har været opfyldt

mig bekendt står der ikke noget i lovgivningen om at kommunen skal bruge bestemte metoder til udredning

til borgeren for ellers kan man ikke være delvis sygemeldt på sit arbejde der godt nok ikke været rundbordssamtaler men mener ministeren at man kan klandre kommunen for noget i den her sag

både i den tv udsendelse

blev sendt blandt andet om sandra petersens sag og også en anden sygedagpengesag og i forbindelse med mødet med dem og efterfølgende også mit møde med pressen understregede

ministeren svarer nemlig ikke på de ting som jeg spørger om og ministeren har endnu ikke anerkendt anerkendt at den rundbordssamtale

der er ingen forlængelsesmuligheder det jeg synes er problematisk er at en minister tager ud og ligesom giver indtryk af at noget kunne være anderledes i den her sag

ministeren vil give den her borger der er jo ikke nogen økonomisk kompensation efter de her muligheder og da slet ikke hvis ministeren anerkender beskæftigelsesankenævnets afgørelse

men ministeren tager ud og efterlader borgeren som siger

men hvad er det ministeren kan stille den pågældende borger i udsigt og jeg er godt klar over at ministeren ikke kan afgøre en sag men ministeren må have givet indtryk af

øvrigt aftalt med kommunernes landsforening at vi også følger

socialistisk formand

i kolding kommune at spørgeren havde sådan

forsvare kommunen i den her sag i stedet for at kigge lidt overordnet på tingene hvilket et folketingsmedlem måske i virkeligheden burde gøre i stedet for jeg vil bare sige

men det kan også godt være at man opfylder loven uden egentlig

jeg går op i at at lovgivningen

nogen i regeringen har overtrådt lovgivningen ved at hyre udenlandsk arbejdskraft men jeg vil gerne benytte lejligheden til at slå

den fri bevægelighed i europa

skylder vi lønmodtagerne både

og det skylder vi selvfølgelig også de danske virksomheder som skal kunne konkurrere på fair vilkår fri bevægelighed

der kan bidrage til det danske samfund skal være velkommen ligesom

virksomheder og arbejdstagere kan nyde godt af at kunne arbejde i andre lande den fri bevægelighed betyder imidlertid også at en modtager i

fra et andet eu land til at udføre en arbejdsopgave også selv om der er ledige danskere

både i tider med højkonjunktur og i tider med lavkonjunktur regeringens fokus har hele tiden været at

danske arbejdsmarked hvor arbejdstager har et sundt og godt arbejdsmiljø og en god løn

parter har et væsentligt ansvar for også at sikre

arbejdsmarked og det samme gælder selvfølgelig de danske arbejdsgivere og hvervgivere som hyrer udenlandske firmaer til at udføre

set bare at ministeren skulle tage stilling til hvordan skal befolkningen forstå signalerne fra regeringen altså officielt taler beskæftigelsesministeren jo varmt for den danske model og for at udenlandske firmaer og lønarbejdere skal rette ind efter danske vilkår som vi lige har hørt nu her men det er jo snak hvis man ikke konkret også lever op til det for konkret betyder det som ministeren siger at der skal være en overenskomst det betyder også at

skal lade sig registrere i registeret for udenlandske tjenesteydere

finansministeren ganske vist i en anden sammenhæng men alligevel

mener beskæftigelsesministeren om det og kan man i den samme regering rumme så forskellige signaler som at beskæftigelsesministeren her siger at selvfølgelig skal virksomhederne rette sig efter vilkårene på det danske arbejdsmarked

benytter en virksomhed der ikke har ladet sig registrere og som oven i købet har en konflikt kørende med danske fagforeninger fordi man nægter at underskrive en dansk overenskomst handler det her ikke om at miljøministeren først flytter sig i det øjeblik at hun er afsløret hvad er det for et signal man sender til befolkningen i kan forsøge at løbe om hjørner med det derude

i bliver afsløret må i selvfølgelig gøre noget ved det hvordan kan en regering rumme så forskellige signaler det er det første spor i sagen

jeg da bare oplyse at miljøministeren jo

det handler da om at den virksomhed som arbejder for miljøministeren ikke har

sig om at den virksomhed som arbejder for miljøministeren ikke har nogen overenskomst overhovedet og

ikke kom i nærheden af at svare på men det andet vil

man sige forstående vinkel over for hvad miljøministeren måske er kommet ud i nemlig kan det skyldes at den oplysningsindsats der har været drevet ikke har været god nok kan det være fordi det på trods af snedige tv spot

på trods af at både skat politi arbejdstilsynet og fagbevægelsen har drevet en oplysningsvirksomhed

alligevel er gået hen over så må jeg gå ud fra forholdsvis velinformerede mennesker som det handler om i den her familie altså hvis vi her har med en oplysningsvirksomhed at gøre og så

hen over hovedet på mennesker som jeg må gå ud fra ellers holder sig godt orienteret er der så noget galt med vores egen oplysningsindsats

det andet er er det måske også sådan at det er for svært for udenlandske virksomheder at finde rundt i rut

tilsluttet sig fuldstændig de regler

rut registeret spørgeren har indtil lige i dag

rut registeret og den informationsindsats der er om rut registeret men jeg ved ikke om det her skal forstås som om

er så vanskeligt endda selvfølgelig står vi hundrede

inde for rut det var godt at vi fik det redskab spørgsmålet går på hvad mener beskæftigelsesministeren om

velinformerede familier må jeg gå ud fra at de er alligevel øjensynlig ikke er opmærksom på at man i danmark når man arbejder her skal have en overenskomst hvis man altså vel at mærke skal leve op til det beskæftigelsesministeren selv siger

at man ikke lader sig registrere i rut

de små snedige tv spot kunne man gøre en ekstra indsats her

bare skyldes ren lumpenhed hos miljøministeren

bevidst forsøger at snyde med det og dermed

ville leve op til det men måske ikke har været opmærksom på det som det ene

at arbejdet på miljøministerens hus er påbegyndt i